erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer l otte og tres beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

ni og tyve alex ahrendtsen

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

har statsministeren udpeget justitsministeren og forsvarsministeren til justitsministeren er der anmeldt følgende spørgere inger støjberg peter skaarup karsten lauritzen martin henriksen jan e jørgensen dennis flydtkjær

inger støjberg peter skaarup karsten lauritzen martin henriksen jan e jørgensen dennis flydtkjær er der flere til justitsministeren det er lidt vigtigt

forsvarsministeren er det gitte lillelund bech marie krarup

karsten nonbo så lukker vi med dem og så er

at spørge justitsministeren om hvad det er der har ændret sig siden den enogtyvende november to tusind og ti og så indtil nu og jeg vil godt

den enogtyvende november to tusind og ti siger

ikke drømme om at gå over imod en lempeligere

i dag ser vi at regeringen allerede har lagt

tre og tyve forslag på bordet der alle sammen lemper udlændingepolitikken

robust og retfærdig udlændingepolitik

af den tidligere regerings pointsystem for

er det der er reflekteret i det lovforslag som

endog meget tilfreds med

jo det der er sket og justitsministeren kan ikke tale udenom for

så sent som sidste torsdag indrømmede justitsministeren jo

meget svært ved sådan lige umiddelbart at sige om

lempelse eller en lille lempelse

det pointsystem som den tidligere regering

på familiesammenføringsområdet og hvorfor

for den tidligere regering var sådan at man hvis man havde gået på et finere britisk universitet og

under den tidligere regering særlig af pointsystemet blandt andet har der været en enorm kritik af hele pointsystemet og

selv i venstres folketingsgruppe

liberal alliance har ytret sig positivt de konservative har ytret sig positivt over for nogle af de ændringer som regeringen

af den tidligere regerings udlændingepolitik samlet set tegner

er tilbage på midten frem for at

spørgsmål til sig selv og det var så det justitsministeren gjorde nu her for justitsministeren

så derfor kunne det være rigtig rigtig fint hvis justitsministeren ville

at komme tilbage på sporet nemlig

november to tusind og ti da den daværende leder af oppositionen

stå og stille retoriske spørgsmål til sig selv det er alligevel sådan lidt kedeligt her i onsdagsspørgetimen jeg tror justitsministeren at der er sket det at man har fået det radikale venstre med ind i regeringen og så har man fået enhedslisten med på bagsmækken og det er jo altså også sådan

enhedslisten naturligvis vil kræve lempelser i

som nu er sendt i høring og det er der jeg har lidt vanskeligt ved at forstå

i venstres folketingsgruppe over lige nøjagtig pointsystemet

familiesammenføringer så burde det jo være en kærkommen lejlighed

nogle refleksioner af om den strategi man valgte

have endnu en luns

velfærden i den tidligere regeringsperiode gav man så en luns på udlændingeområdet

er at den fremlægger en udlændingepolitik som

en ikke bare er stramninger for stramningernes skyld

der ligger i det og jeg er som sagt meget tilfreds med

de konservative synes at det er på tide at man får tid til at tage den her fornuftige midtersøgende diskussion af

oplevet en sag fra rebild kommune hvor

meget alvorlig anklage rejses mod en fem og halvtreds årig mand for omfattende misbrug af

gang på gang uden at der bliver gjort

det misbrug som har fundet sted

pædofili hvor anklager og indberetninger tilsyneladende bliver overhørt af myndighederne det gælder både kommunerne og

spørgsmålet

ikke gjort tilstrækkeligt ved dem

tænkt sig at tage nogen initiativer på den baggrund så vi sikrer at der gribes ind i tide i forhold til

her i folketingssalen længere diskussioner om eksempelvis straffene

forældelsesfristerne i sager om seksuelt misbrug

at det såkaldte straffelovråd jo lige nøjagtig nu sidder og kigger på de her spørgsmål som følge af

det kapitel i straffeloven som har med det her forhold at gøre nemlig kapitel fire og tyve om som det hedder forbrydelser mod sædeligheden

som regeringen har ladet fortsætte

omkring sommeren to tusind og tolv det er det

jeg var nu ikke så imponeret af regeringens attitude i går under debatten om dansk folkepartis to forslag på det her område

sløjfe den forældelsesfrist der i dag gør

gerne vil føre en sag på et senere tidspunkt men ikke kan få den ført

jo godt tænke mig at en regering ikke lænkede sig

pantsatte sin holdning hos straffelovrådet og sagde at det

ofre der ikke kan få efterforsket de forbrydelser de har været udsat for men nok om det jeg vil gerne vende mig

tage udgangspunkt i nogle konkrete sager for at sikre at man

man altså på et tidspunkt inden mange af overgrebene formentlig havde fundet sted havde mulighed for at gribe ind kan justitsministeren fortælle hvad regeringen vil gøre for at der bliver grebet ind tidligere sådan at man

og derfor er vi nu ved at se

som vedrører forbrydelser mod sædeligheden og hermed jo også både pædofili

det viser sig at de gør og og derfor

være rigtigt af mig at gå ind i den konkrete sag vil bare understrege at de her forhold bliver taget meget meget alvorligt regeringens arbejde med at

og vi regner med at at det kan være afsluttet omkring sommeren totusinde

oppe sig på det her område det er ikke særlig imponerende når regeringen siger at at man er på vej med en hel masse initiativer men

straffelovrådet når måske i sommeren to tusind og tolv frem til noget og derefter skal der så i givet fald hvis regeringen ellers synes det er det rigtige laves lovforslag på det pågældende område og

den tilbageholdenhed med

sige at man skal gribe ind på det tidlige tidspunkt hvor man får anmeldelserne og derfor vil jeg godt bede justitsministeren fortælle folketinget om det virkelig er rigtigt at man ikke vil undersøge nærmere hvad der er sket i den pågældende sag fra rebild kommune når der kommer henvendelser når der kommer anmeldelser fra kommunen selv til politiet for fem år siden

der tilsyneladende sker noget jeg synes ikke for meget forlangt at justitsministeren sikrer at det bliver undersøgt nærmere

er noget af det mest afskyelige man kan opleve og derfor

bliver de her sager også taget meget meget alvorligt

rigtigt af mig som justitsminister at gå ind og kommentere på en konkret sag sådan er det nu engang

da ud fra at der er bred enighed i folketinget om at det er rigtigt at

det har den her regering gjort fordi vi mener det er vigtigt

meget alvorligt og politiet tager sagerne meget alvorligt regelgrundlaget er ved at blive efterset nu således at

og skatteministeren begået en

sige det sådan kommentar i berlingske tidende i søndags hvis jeg ikke tager meget fejl med overskriften slut med borgerlig værdikamp der skriver justitsministeren sammen med sine kollegaer at danmark er blevet et splittet samfund at den er helt gal med sammenhængskraften og han kritiserer den værdipolitiske linje som

nærmere at argumentere hvad der så var i vejen med den

når man så frem til at den nye regering har en klar og helt anderledes værdipolitisk vision

den vision vision så helt konkret er

og løse floskler som der er rigeligt af i

den pågældende kronik for den er nemlig rigtig god

er med til at tegne den nye

skillelinje i dansk politik og hvor går den ja den går

der vil samle og dem der vil splitte hvorfor

enorme udfordringer

er danmark derimod stærkere og mere samlet går vi skulder ved skulder gennem de problemer der er så kommer vi også

så partier der fremsætter

splittelse af det danske samfund forværrer problemerne

som en aktiv del af vores samfund i de problemer vi står over for er med til at løse problemerne det er grundlæggende den nye skillelinje i dansk politik og der er

midten af dansk politik således at det er problemer vi løser i fællesskab frem for at de skal løses ved natlige

betaling for store nedskæringer på velfærden men lad os da løse problemerne i fællesskab for der er enorme problemer ikke mindst når man ser på de parallelsamfund som

som justitsministeren kom med og det står der heller ikke

kommentaren og den er jo udmærket skrevet

det grammatiske er flot men men indholdet er må jeg sige

specielt imponerende

noget af det her nye den nye vision

parlamentariske arbejde er jo vigtigt men nogen klar værdipolitisk

får flæskesteg til forhandlingerne i justits eller finansministeriet eller om man

når justitsministeren nævner udlændingepolitikken om justitsministeren ikke kan se at der er en en indbygget

splitter den danske befolkning man deler befolkningen op og det vil

laver man jo stadig væk en sortering af hvem der kommer til danmark og så bidrager man selv til det man angriber

regering for nemlig at sortere hvem der får lov til at komme ind

det er jo selvfølgelig fint at

jo bidrog til splittelsen af det danske samfund er forbi nu handler det om at fundere politikken på midten af dansk politik

ja der er jo enorme problemer stadig væk med integrationen af vores medborgere af anden etnisk herkomst der er store problemer på arbejdsmarkedet der er store problemer i uddannelsessystemet der er store problemer i vores

det eneste område man kunne også

med at give ufinansierede skattelettelser som har skævvredet det danske samfund

valgt en anden politik og der er det bare at den nye regering inviterer de partier der gerne vil være med til at samle danmark de partier der vil være med til at splitte danmark er også de partier som er med til at forværre de problemer som danmark står

sammenhængskraft ved at

fortælle hvad den tidligere regering gjorde forkert og

set hvad den klare vision helt konkret er og jeg kan da hjælpe ministeren

ministeren helst vil snakke om hvad den tidligere regering

så slipper man for at fremlægge en uddybning af hvad den klare vision præcis er vi er nogle der er efterladt med det klare indtryk

læst kommentaren såvel som fulgt regeringens arbejde de første lidt over hundrede dage at der ikke er nogen klar vision så

at spørge ind til om der er yderligere lempelser af udlændingepolitikken på vej

noget de radikale og enhedslisten har sagt

man gerne lempe politikken yderligere og så vil

at man yderligere skal lempe den udlændingepolitik

det udtryk for det er en regering der

men virkeligheden er jo den at man på en hel række afgørende områder har truffet forkerte beslutninger som har bidraget til splittelsen af det danske samfund

at den nye skillelinje i dansk politik med de kæmpe problemer vi står over for og de enorme udfordringer vi skal have løst sammen går mellem dem der fremsætter beslutningsforslag som bidrager til samling

klarer sig bedst når vi står sammen vi ved at det er ad den vej vi kan finde svar

de udfordringer og de problemer vi står over for bidrager man til splid og splittelse intolerance og andet hvad sker der så

og vigtige kamp som vi står over for her de kommende år det i al sin enkelhed det fundament som den her regering bevæger sig fremad på og det på det fundament vi inviterer partier der gerne vil være med og vi er tilfredse med at både liberal alliance

konservative på visse stræk har signaleret at

justitsministeren havde i berlingske tidende med to andre ministre fra regeringen

indlæg det var søren jensen medlem af fællesledelsen for socialdemokratiet i gribskov

betegner de synspunkter som justitsministeren giver udtryk for i

jeg mildt sagt forbløffet over at morten bødskov giver sig af med sammen med to multikulturalister

de antagelser sandheden er den at de udfordringer

end det der bliver

antydet her det kræver et fast fokus på problemerne det kræver en dedikeret indsats for at løse dem og det kræver et solidt

værdipolitisk fundament hvad udgøres det af det udgøres som sagt af den nye skillelinje i dansk politik dem der vil samle

hvilket grundlag funderes det i øvrigt på et meget meget klart fokus på rettigheder og pligter men også på at vi har behov for at alle

er det der har været hovedudfordringen for den tidligere regering det er jo at

har splittet det danske samfund og som jo har forværret de problemer

at klare sig ordentligt i uddannelsessystemet og få et solidt og mere sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet det er nogle af de forhold som vi agter at gøre op med hvorfor fordi problemerne er enorme hvis vi står sammen så løser vi dem og vi klarer det langt bedre end hvis vi fører en politik

i udlændingepolitikken at når der var nogle udlændinge der trådte ved siden af nogle udlændinge som var i danmark eller som blev hentet til danmark så var det altid danskernes skyld det var danskernes ansvar at man ikke agerede korrekt ligesom man i det indlæg lægger op til det jo også det som justitsministeren her gør gældende at når der var noget der var gået galt førhen

grænsen så var det den tidligere regerings skyld det var

det var jo det som fik den pågældende

at det indlæg var udtryk for lallende pladderhumanisme og at det var noget notorisk vås og vrøvl

på justitsministeren at der kommer sådan en kritik fra egne rækker eller

vil jeg minde om at der da er flere med indvandrerbaggrund

lavet undersøgelser med jævne mellemrum hvor indvandrere selv har mulighed for at tilkendegive om de føler sig bedre integreret og der bliver jo svaret ja til det

intet vil ligge mig fjernere

ti års vk styre i det her land

at man har ført en politik som på afgørende stræk har været med til at splitte det danske samfund man har lagt stemmer til ufinansierede skattelettelser

et eksempel og spørgsmålet

danske samfund at man har givet ufinansierede skattelettelser

i dansk økonomi bidraget til at der er kommet mere samling

rustet af at man har givet ufinansierede skattelettelser jeg tror at svaret

så i hvert fald blive enige på et stræk om hvad det er

medskyld i så

de problemer som danmark står over for intet vil ligge mig fjernere men man må vedstå sig de beslutninger været med til at træffe og en hel række af dem har altså været med til at skabe splittelse

ansvar det nu er at have regeringsmagten og forsøge at løse problemerne det kræver at vi står sammen og samler frem for

i den nye politik

er tankevækkende at justitsministeren slet ikke forholder sig til den kritik som er kommet fra egne rækker men begynder at tale om skattelettelser og alt mulig andet

det som spørgsmålet drejer sig om jeg står fuldt og helt ved den politik som dansk folkeparti har været ansvarlig for jeg synes også det ville klæde justitsministeren at stå ved at man før valget

indtryk at man ikke ønskede at lempe udlændingepolitikken men at man efter valget faktisk har lagt op til at lempe udlændingepolitikken

kan også læse at man nedsætter den økonomiske sikkerhedsstillelse fra

man lemper jo på en lang række områder selv om man før valget gav indtryk af at det ville man ikke gøre det har nu afstedkommet at der kommer en kritik fra et medlem af socialdemokratiet som siger

udtryk for lallende pladderhumanisme det ønsker justitsministeren ikke at forholde sig til

sendt et kommende lovforslag i høring

udlændingepolitikken på midten af dansk politik igen jeg har fuld forståelse for at det er til stor irritation

kunne man komme gående med stramninger og stramninger for stramningernes skyld hvorfor fordi der åbenbart var en aftale med den

regering om at det skulle man have således at man kunne lægge stemmer til alverdens besparelser på velfærden det er jo synligt for enhver at det er det der har været

forstår godt at man er lidt utilfreds med at der nu bliver

at der langt ind i borgerlige rækker på en hel række stræk med

det lovforslag som regeringen har lagt frem hvor man man afskaffer pointsystemet lemper tilknytningskravet lemper

et udtryk for at regeringen lemper udlændingepolitikken jeg vil også gerne spørge om

til at opklare et mysterium for mig jeg har et udspil her som jeg er sikker på at ministeren kender retfærdige krav til gavn for integrationen det er et udspil som er lavet af ministerens eget parti sammen med sf

man vil indføre et pointsystem for familiesammenføring hvis s

afskaffe det pointsystem som den tidligere regering havde lavet og erstatte det med

gerne spørge ministeren hvordan det skrider frem

med det arbejde eller om det ikke kommer og om der i så fald er tale om

vi er endog meget tilfredse med at det grundlag

grundlag som jo

ud fra reflekterer noget af den kritik der har været også internt i borgerlige rækker af den tidligere

det konservative folkeparti derfor er vi sådan set meget meget

vej vi har tænkt os at gå en robust og retfærdig udlændingepolitik som er en ændring af den tidligere regerings udlændingepolitik ved at vi fjerner

heftigt omdiskuterede pointsystem for

det går jeg også ud fra at der kan tænkes at være borgerlige politikere som synes er ganske fornuftigt er forholdene for de familier der har siddet i

ganske ganske ganske mange år på asylcentrene under den tidligere regering og som den nuværende regering nu vil sikre mulighed for

ud at bo og arbejde uden for centrene det er ændringer som vi tager fat på

det er en forbedring af forholdene for de mennesker

i at høre om ministeren opfatter det som en lempelse

man lemper kravene til sikkerhedsstillelse man lemper kravene

det udtryk for en lempelse eller ej en lempelse kan jo godt være udtryk for en forbedring det er jeg indforstået med det synspunkt kan man jo godt have men er der tale om at regeringen lemper politikken eller er der ikke tale om at man lemper politikken

har man ikke tænkt sig at indfri efter valget

at at når vi så kommer til at diskutere forholdene for eksempelvis de familier som har siddet i

også klar fra venstres side til at gå konstruktivt ind i diskussionen om hvordan vi undgår

et positivt bidrag til den videre

robust og retfærdig

herre jan e jørgensen sig op i rækken af borgerlige

liberal alliance konservative røster og nu også

alt alt for langt ud på højrefløjen da man kom rendende med

en dygtig evne til at overfortolke det der blev sagt fordi jeg tror nok

en lempelse kan være en forbedring og jeg anerkender at man kan opfatte en lempelse som en forbedring ikke dermed sagt at venstre opfatter de konkrete lempelser som forbedringer

hvorfor er det så svært for ministeren at svare på om er tale om en lempelse

der ikke er tale om en lempelse hvorfor kunne ministeren i debatten forleden hvor clement kjersgaard spurgte om der var tale om en stor ændring eller en mindre ændring ikke svare ideen med spørgetimen er vel at vi stiller nogle spørgsmål til ministeren

oven i købet gjort mig umage med at stille forholdsvis simple spørgsmål og alligevel kan vi ikke få noget svar

pointsystem som man har har sagt man ville lave fra socialistisk side

det er en ændring af udlændingepolitikken som bringer

omdiskuteret også langt ind i borgerlige rækker

at herre jan e jørgensen efter den her debat i dag

jo så håbet at der måske var nogle der brugte lidt mindre end deres taletid det har ikke været tilfældet men jeg vil

fem skibe der er jo lige faldet dom her i løbet af

farvand hvilket er helt fornuftigt men der er

ulovligt hvor de har brudt

den private ejendomsret jeg vil gerne høre

at det er et skråplan det mener vi i hvert fald i dansk folkeparti

senere ting som blandt andet greenpeace eller andre kunne gå ud og lave

ikke et problem at man fremover

vi har folketinget vi har den udøvende magt og vi har en domstol

have en fjerde magt som greenpeace som skal

blive frikendt i retten mener ministeren ikke sådan rent principielt at det burde være myndighedernes opgave at fange de folk der for eksempel fisker ulovligt eller kører for stærkt på vejene osv

et skråplan at man nu går ind og siger at det er helt i orden at

fange ministeren i at køre for stærkt på motorvejen vej hjem fra arbejdet

blive frifundet hvis man bare sørger for at dem man

det hvis vi ser bort fra den konkrete sag er et stort skred

at fundamentet under det danske samfund blandt andet udgøres af grundlovens bestemmelser om magtens tredeling

elbiler og om det er sådan

lægge sig i selen for at

klima og miljøpolitik en klima og miljøpolitik som giver

er

til at sige ministeren spørgeren jo siger en

at det her også vil kunne være til inspiration i udlandet jeg synes det er en fremragende idé

at arbejde med at sikre at forsvaret også når vi køber køretøjer hjem ser på muligheden for at købe elbiler nu er der

en række af de køretøjer som forsvaret har som

i hvert fald ikke i øjeblikket kan erhverves som elkøretøjer men vi har jo en så bred portefølje af

idé

en vis procentdel af de almindelige biler jeg sagde også almindelige biler i mit indledende spørgsmål vi taler jo ikke om pansrede

et andet halløj eller hvad man nu ellers kører i men jeg forstår svaret

lave en forpligtelse over for forsvaret

at man skal have en vis procentdel som skal være miljørigtige og eventuelt skal være elbiler

tanker om at man måske kigger andre steder hen og

henvender sig til energistyrelsen kan få en masse gode ideer til hvordan man

plukker de lavthængende frugter har ministeren tænkt sig at gøre det netop for at kunne få en grøn profil på forsvaret som ikke bare er uniformernes farve men som så sandelig også har noget med energi

andre myndigheder som for eksempel klima og miljøministeriet og spørge hvordan

af skove af landbrugsarealer som

jordene er økologisk eller andet der er heldigvis mange mange perspektiver i at indsamle den gode viden som der er og så anvende den

jeg tror faktisk også

nogle af de økonomiske udfordringer som forsvaret står

de kommende år og investerede det sådan at når vi når hen

det her kræver jo et betydeligt samarbejde med andre myndigheder og det er

vigtigere at vi gør det rigtigt end at vi gør det hurtigt det er vigtigt at strategien står på et fundament så man kan se den praktisk implementeret ude i virkeligheden og

strategi det skal være nogle initiativer som reelt virker

udtale at man sagtens kan føre krig og overholde alle konventioner men

at når det drejer sig om udlevering af

så har vi valgt ikke at føre de rene hænders politik der

godt acceptere at overlade pirater til myndigheder som af

fanger ordentligt det vil sige at

et konventionsbrud derfor er jeg blevet i tvivl om hvad det er forsvarsministeren mener mener forsvarsministeren at man kan eller

overholde alle konventioner der har med fanger at gøre når man

tage let på konventionerne de værdier som vi bærer den måde som vi

den måde som vi ønsker at behandle hinanden på i det danske samfund er selvfølgelig også den måde som vi skal være til stede på ude i verden

acceptere tortur

ikke acceptere umenneskelig behandling

acceptere at man brænder folk med cigaretter for at

er der

regeringen mener med

at der er en række steder i verden hvor man kan være til stede

at tilstedeværelsen ligger fuldstændig inden for

er jo ikke det samme som at vi skal acceptere brud på vores konventioner noget af det der er besværligt for eksempel for vores soldater ude i afghanistan er jo og det er måske ikke så overraskende

naturligvis skal danske soldater opføre sig efter vores værdier og naturligvis skal danske soldater der udøver tortur eller den slags straffes og straffes hårdt det er jo bare sådan at de internationale konventioner

irakiske eller kenyanske eller afghanske myndigheders opførsel over for fanger som vi har overleveret og det kan være lang tid ud i fremtiden det er det jeg gerne vil høre en klar stillingtagen til er det muligt eller er det ikke muligt at overholde de konventioner når man er

de fanger som vi tilbageholder og som vi overleverer

myndigheder uanset hvor det måtte være er konventionsmæssigt vores ansvar det betyder ikke at vi skal lade være med at overlevere

det betyder at vi skal tage vores ansvar alvorligt og det vil sige som for eksempel i afghanistan hvor vi har to tilbageholdte skal følge op på hvordan de tilbageholdte bliver

militærlæge og vores militærjurist uanmeldt besøger faciliteten og sikrer at der ikke pågår overgreb

vi er til stede i afghanistan og foretager uddannelse af afghanske styrker sikrer at menneskerettigheder og ordentlig behandling indgår som en del af uddannelsen at vi hvis

som de danske styrker gør rapporterer det og griber ind over for

at når det drejer sig om at overlevere fanger til

ser problemet er der skal en klar udmelding til om hvor vi står i forhold til de konventioner sådan at vi ikke risikerer at

hjem fra internationale missioner og bagefter bliver trukket gennem sølet

forfærdelige ting når det der i virkeligheden foregår er at danske soldater opfører sig pænt men at det ikke er muligt at tage ansvar for

kenyanske afghanske eller irakiske myndigheders

det er jo ikke bare et spørgsmål om en ganske kort periode

være en lang periode det kan være mange mange år ud i fremtiden hvis de her fanger

være nødt til at kontrollere afghanske fængsler lang tid efter at danske soldater er hjemtaget fra afghanistan

at forsvarsministeren skylder en klar stillingtagen til det her spørgsmål

så er det fordi der er danske politikere som ikke er deres ansvar voksen og en af de danske politikere der i løbet af

har givet udtryk for at det her med at være på kant med menneskerettighederne det her med måske at acceptere tortur

jeg kan kun tage afstand fra det bidrag til at bringe vores danske

der løser en svær svær opgave for os

i situation at de skal stå med det moralske ansvar på deres skuldre

ligger egentlig lidt i forlængelse af den sidste debat der har

i hvert fald citeret for at sige vi har valgt ikke at føre de rene hænders politik i forhold til

overleveringen af fanger osv der

skal der føres mere end rene hænders politik

også for v og k stå klart at der er noget der er gået galt

når det er sagt så tydeligt

vil jeg spørge hvad det er der så åbenlyst er

det er jo næsten en dom på på forhånd det er jo også det som

for socialdemokraterne herre bjarne laustsen var ude og stort set afsige

hvorfor skal der så egentlig nedsættes en en kommission som

er åbenlyst at der er behov for at få udredt hvad der egentlig skete under irakkrigen er at den daværende forsvarschef den sekstende december to tusind og elleve sendte et brev

de foreløbige undersøgelser af

de foreløbige undersøgelser dokumenterer og jeg har sendt brevet over

på en lang række punkter

og at nogle af de regler som der var opstillet for vores soldaters ageren i den krig

overholdt det er derfor jeg mener at det må være åbenlyst at der er et behov for at udredt hvad det her er det handler ikke vil jeg gerne sige om at pege fingre og sige der kan i bare se det

så og så for galt det handler om at danmark som en nation der er til stede ude i verden og

hele tiden lærer af den måde vi er til stede på ude i verden sådan at vores tilstedeværelse kommer inden for rammerne af den måde som krige skal føres på

at vi undgår at bringe os i situationer hvor vi for eksempel

sendes der jo specialstyrker til afghanistan og ministeren har i pressen sagt at de

der er foretaget en gennemgang af reglerne for ansvar og behandling af tilbageholdte så er mit spørgsmål er der sket noget på det område eller er det sådan at specialstyrkerne ikke skal af sted og hvad forstås der egentlig nærmere ved den udtalelse om om en gennemgang af reglerne for ansvar og behandling af det sådan at de personer der skal af sted skal have en slags særundervisning eller er det sådan at reglerne skal ændres indskærpes eller opstrammes hvad forstås der

en anden måde end den vores kampstyrker har været til stede på al den stund specialstyrkernes

at undervise og uddanne de afghanske styrker og i et eller andet omfang

det er jo en anden form for tilstedeværelse end den måde som vores kamptropper har været til stede på og det rejser jo blandt andet spørgsmålet om

videre det er fornuftigt når vores soldater bliver sendt af sted at vi sikrer at reglerne for den måde de er til stede på er helt klare sådan ikke bliver den enkelte soldat der står derude under et stort pres som skal lave en juridisk fortolkning af hvad kan gøre men at vi politisk herhjemmefra har

jeg er stensikker på at de regler har vi

de danske soldater og deres optræden gør at de behøver at få indskærpet

så venter jeg at vi hører om

bliver jo undervist i hvad det er for en tilstedeværelse hvad det er for en operation de skal være til stede i herunder også

der gælder for hvad man må gøre og hvad man ikke må gøre der er jeg sikker på at spørgeren og jeg er enige jeg synes det er vigtigt at vi politisk siger at det er sådan her vi gerne vil være til stede ude i verden det er de rammer

det ikke bliver den enkelte soldat der skal afgøre hvad det nu er

så efterfølgende risikerer at det er der en masse der er uenige i og bliver udsat for kritik og måske oven i købet bliver straffet for det men vi skal tage det politiske ansvar på os og

og lave nogle regler som er så klare som muligt jeg kender jo spørgeren godt nok til at vide at det konstruktive samarbejde som vi har i forsvarsforligskredsen helt sikkert vil bidrage til

som er ude på de her missioner og som skal til for at de kan være trygge i

spørgsmål nummer s seksten halvtreds som er opført som nummer seksten til skatteministeren af joachim b olsen efter ønske fra spørgeren udgår de første to spørgsmål er stillet til økonomi og indenrigsministeren af herre jacob jensen jeg ser ikke at herre jacob jensen

og det betyder at økonomi og indenrigsministeren er fritaget

er hvad ministeren vil gøre for at danmark under eu formandskabet kan lægge pres på ansøgerlandet tyrkiet for at forbedre pressefriheden og ytringsfriheden i landet og helt konkret i forhold til de nu

journalister der sidder fængslet i tyrkiet

at der sker fremskridt og det er vigtigt at vi påpeger det hver gang vi får en mulighed for det

det seneste rådsmøde om generelle anliggender det var den femte december to tusind og elleve udtrykte rådet også alvorlig bekymring over indgreb over for journalister og pressen generelt

ser med meget stor alvor på indskrænkninger i ytringsfriheden uanset hvor de foregår og det gælder også

den danske regering har løbende givet udtryk for bekymringen

ytrings og pressefrihedssituationen over for den tyrkiske regering det vil vi fortsætte med vi vil fastholde spørgsmålet om pressefrihed og

journalistforbund

hvad mener udenrigsministeren om det det er ikke så lang tid siden

udenrigsministeren betegnede tyrkiet som et demokratisk forbillede sammen med indonesien jeg håber at ministeren kan være enig i at det land det land i verden der har flest fængslede journalister

af den type indgreb over for journalister som vi har set

det i forbindelse med fængslinger af nogle kurdiske borgmestre

kritisere hver eneste gang det

min min bemærkning om demokratiet var møntet på en anden sammenhæng vi har meget tit en diskussion ikke med enhedslisten men med et parti der står meget langt væk fra enhedslisten

i arabiske og muslimske lande

i den polemik jeg har fremhævet at det faktisk er lidt interessant at se at vi har fungerende demokratiske lande på den måde

at der gennemføres valg og er af en standard som er tilfredsstillende men det rokker ikke en millimeter ved at det er helt afgørende at kritisere når der sker overgreb på ytringsfrihed og pressefrihed eller når mennesker

journalister fængsles eller når mindretal ikke får de rettigheder som vi fra

udenrigsministeren mener at vi skal kritisere overtrædelser af menneskerettighederne og de demokratiske frihedsrettigheder i tyrkiet hver eneste gang vi

får lejlighed til det det er jeg rigtig glad

at danmark kommer til at få en meget vigtig rolle her det næste halve år som eu formandskabsland

jeg gerne have uddybet hvordan udenrigsministeren tænker sig at vi kan bidrage til at forbedre ytringsfrihedssituationen i tyrkiet og hvordan danmark vil blande sig til fordel for de basale menneskerettigheder som bliver

i tyrkiet både for så vidt angår

også for så vidt angår mindretal og for så vidt angår

de kurdiske borgmestre der er det jo rart at vide at

sagen med samme styrke det er bare meget vigtigt at vi har et eu der med den tyngde eu har

i eu vil fremføre den her kritik

vi vil fremføre den fra dansk side

men vi gør det jo langt hyppigere vi gør det i de mange

rejser vi den her diskussion meget ofte det vil vi blive ved med

at nærme sig eu og en forudsætning for det er at man lever op til standarderne også

ministeren mener i forhold til

er mit andet spørgsmål om kurdiske borgmestre en del af det her bliver ens

i forbindelse med den kurdiske tv station

blive lukket nu er sagen anket

regerings undertrykkelse af ytringsfriheden i tyrkiet ved

støtte op om at hvis man dækker den konflikt og taler om de ting

der ikke må blive talt om i tyrkiet nemlig undertrykkelsen af kurderne

forfærdelige væbnede konflikt der desværre finder sted så så risikerer man at blive lukket for det er jo meget det

situationen for de journalister der sidder fængslet så jeg vil gerne høre udenrigsministeren om han er enig i

det er vigtigt at det kurdiske mindretal har en tv station som

holde tingene adskilt i en demokratisk stat

det er et meget civiliseret træk hos lande at man har en

og en dømmende magt og man skal være

ikke det er klogt at vi lige for at fastholde det princip om delingen går ind og kommenterer en konkret

stilling til det vil vi ikke blande os i det er netop en vigtig forudsætning for et demokratisk land at der er en tydelig og klar adskillelse

gøre for at danmark under eu formandskabet kan lægge pres på ansøgerlandet tyrkiet i forhold til demokratiske reformer og helt konkret i forhold til at

flere folkevalgte borgmestre

lever op til de krav der er om at man ikke klarer uoverensstemmelser i form af retssager derfor har jeg også tidligere udtalt mig meget kritisk

jo så i forbindelse med

overvågning af hvorvidt tyrkiet lever op til og overholder de standarder for og principper om demokrati

respekt for beskyttelse af minoriteter

kommissionen i sin seneste fremskridtsrapport fra oktober to tusind og elleve om tyrkiet foretaget en grundig gennemgang af de forskellige aspekter af det kurdiske spørgsmål der er relevante i vurdering af om ovennævnte principper bliver respekteret i den forbindelse peger

kommissionen også på de fængslede kurdiske borgmestre og en række andre problematiske forhold for kurderne i tyrkiet blandt andet noterer kommissionen at lokale advokater har peget på problemer

både efterforskning og rettergang altså muligheden for at føre en rigtig rettergang

retten til at tale sit eget sprog sagen om de fængslede borgmestre er et led i den såkaldte kck retssag hvor de er tiltalt for at have forbindelser til kurdistan communities union kck og anklaget for medlemskab af og støtte

sagen følges tæt både fra dansk og europæisk side blandt andet har den danske ambassade i tyrkiet ved flere lejligheder været til stede som observatør

i en række fora både bilateralt og i eu regi

demirbaş

i to tusind og syv blev fjernet som borgmester

østlige tyrkiet med mange kurdere fordi han havde indført en flersproget borgerservice i to tusind og ni

demirbaş genvalgt med seks og tres procent af stemmerne og nu nægtes denne borgmester som

ligeledes er er blevet dømt udrejsetilladelse fra tyrkiet på trods af at han har en

om danmark mener at det er en behandling som

man bliver sikret sine kulturelle rettigheder

blandt andet også retten til sit eget sprog det vil vi blive ved med

det er jo klart at når man så ser

seks og tres procent er jo et meget højt

så viser det bare at der er nogle forhold i tyrkiet der fortsat ikke er som de skal være

og eus side fortsætte med at påpege over for tyrkiet og bede dem om at bringe i overenstemmelse med

kriterier der også er forudsætningen

for tiltrædelsesforhandlingerne i

sådan at abdullah demirbaş langtfra er den eneste vi talte før om

anklages for terrorisme

det kan komme til at fremme den farlige situation der ligger i i at vi reelt har

vores opfordring vil være at man lever op til de meget høje demokratiske krav

at kunne sige til dem der gerne vil være med det må i gerne men forudsætningen er at i lever op til de høje krav det er et meget stærkt instrument at stå med for eu

selvstyreordning og det at lave en vidtgående grad af autonomi

vi kender fra de områder hvor vi har sådan nogle aftaler så vi kan også bruge det gode

tyrkiske politik fremmer konflikten og at vi skal arbejde for

menneskerettigheder det håber jeg at vi kan få et rigtig godt samarbejde om der har vi jo heldigvis et nyt flertal i danmark der gerne skulle arbejde aktivt for menneskerettigheder

der presser sig på og som jeg vil høre om ministeren vil være med til

anerkendte kurdiske politiker leyla zana den anden dag fik ransaget sit hus

ransaget deres hjem og blev fængslet jeg vil høre om ministeren vil være med til sammen med enhedslisten at kritisere kritisere tyrkiet for denne fremfærd over for politisk aktive og anerkendte personligheder

lave en stilling som menneskerettighedsambassadør det er netop for at sikre at vi uanset om vi arbejder herhjemme i danmark eller om

arbejder i udvidelsessammenhæng

udvikle nye demokratier i nordafrika eller mellemøsten eller hvor vi nu er i gang

stærk position i det her spørgsmål som muligt den konkrete sag kender jeg

og så på baggrund af det se hvordan vi bedst handler i sagen det er jo afgørende at

på alle punkter hvor vi har mulighed for det er med til at påvirke i retning af høje standarder for menneskerettigheder der er vi heldigvis også i den situation at vi ikke står alene med det det er også et højt prioriteret tema for eu

det betyder igen at vi kan lægge langt større vægt bag end hvis vi stod alene som land vi står med et samlet eu

peter skaarup

lyder sådan vil udenrigsministeren sådan som den britiske udenrigsminister william

over for den kinesiske regering rejse spørgsmålet om at flere munke i tibet har sat ild til sig selv i protest mod den kinesiske undertrykkelse af den tibetanske befolkning

at danmark markerer sin afstandtagen fra

bekymringen over de tibetanske munkes selvafbrændinger siden marts to tusind og elleve ifølge international campaign har seksten munke foretaget selvafbrændinger med elleve dødsfald til følge selvafbrænding er jo bare et ekstremt

vække til eftertanke hos os alle

som en praksis der er afvigende fra et buddhistisk livssyn

det også er vigtigt at få sagt

både bilateralt og gennem eu udtrykt udtrykt bekymring

de kinesiske myndigheders fremfærd over for de tibetanske munke i sichuanprovinsen

kirtiklosteret ligger og hvor størstedelen af selvafbrændingerne har fundet sted jeg mødtes

den niende oktober to tusind og elleve

mig klart om tibetanernes manglende mulighed for at udøve deres religion deres kultur og deres

foranledning rettede eu i foråret to tusind og elleve en henvendelse til kina på højt niveau hvor man kritiserede den voldsomme kinesiske fremfærd og udtrykte bekymring for udviklingen spørgsmålet om situationen i området omkring kirtiklosteret og selvafbrændingerne var endvidere på dagsordenen for eu kina menneskerettighedsdialogen i juni to tusind og elleve i starten af december gennemførte eu igen en demarche over for de kinesiske myndigheder som norge i øvrigt tilsluttede sig i demarchen udtrykte eu bekymring over selvafbrændingerne der netop ses som et udtryk for styrets manglende respekt for tibetanernes religiøse sproglige og kulturelle rettigheder

har ventet en måneds tid på at få lejlighed til at stille de her spørgsmål

spørgetime så det er godt

grunden til at vi er optaget af det her

udenrigsministeren siger at det er ganske forfærdeligt

er der netop som udenrigsministeren siger det grund til at tage

at den danske regering ved flere lejligheder har gjort opmærksom på det og at eu har forsøgt sig sammen med norge

i øvrigt efter at have været

klart har sagt at england bilateralt altså solo over for

udenrigsministeren for det er jo ikke uden betydning hvad et

jo ikke et ukendt fænomen at kina undertrykker tibetanerne

at gøre det svært for tibetanerne at bevare deres kultur

et meget principielt spørgsmål

fordi vi netop ikke er en supermagt der har alle mulige interesser som for eksempel usa har det så mit spørgsmål til udenrigsministeren lyder altså vil den danske regering nu her på baggrund af de aktuelle begivenheder

hvad hverken danmark eller eu mener

ved at vi ser med meget stor bekymring på selvafbrændingerne og ikke mindst på tibetanernes situation generelt

kritiseret de vilkår

tibetanerne har og deres manglende mulighed for at udfolde sig religiøst kulturelt og sprogligt

være med til at præge være med til at påvirke og

være med til at lægge tryk på heldigvis er vi jo i en situation hvor vi ikke står alene med det

er langt større vægt bag et standpunkt når det ikke alene er et land som danmark

fortsat

det er jo ikke et ukendt fænomen at udenrigsministeren også har en kasket

også negativt måske en enkelt gang i forbindelse med en debat i folketinget hvor man støttede noget som som ikke hjalp

synes jeg vigtigt at udenrigsministeren når udenrigsministeren nu har fået den ærefulde

benytter den post til så også

markere den samme afstandtagen og føre den samme politik som man gjorde da man var i opposition altså

socialistisk folkeparti så kunne vi ikke mere klart få at vide hvordan man

selvfølgelig ved kina godt at vi er kritiske over for tingene

i at fortsætte undertrykkelsen af tibetanerne og ødelæggelsen af deres kultur

som udenrigsminister det er jo dejligt at

kina som spørgeren fik sig formuleret men ved

fastholde at kina har et særligt ansvar

får en ordentlig behandling og at man udvikler sig retning

retsstat vi fordømmer de vilkår som ikke er i orden hvad enten det er de mange dødsdomme i kina

de manglende rettigheder til mindretal sprogligt kulturelt og religiøst

forfølge nemlig at vi har muligheden

påvirke de kinesiske myndigheder det vil vi fortsætte med

og jeg er helt overbevist om at det på

vil lykkes at skubbe kina

nærme sig vores synspunkter på grundlæggende standpunkter som menneskerettigheder

jeg undrer mig så bare over at den britiske udenrigsminister

danske udenrigsminister ikke i dag her i folketinget på samme måde kan forsikre

klart og entydigt nu her aktuelt på baggrund af de seneste ting der er sket i tibet vil tage den her sag op med kina hvorfor kan vi ikke gøre det samme som briterne

understøtte den linje som briterne har valgt ved meget klart nu her aktuelt

optaget af det her fra dansk side og hvis udenrigsministeren er rigtig godt

hvorfor så ikke gøre det samme som william

være ærgerligt at binde sig til at det lige præcis er en bestemt sag der er det afgørende i den her sammenhæng jeg tror at det afgørende både for danmark og for eu er at fastholde den brede kritik af de

der ikke virker det er klart at de

eksemplificeret ved enkeltsager

og opfordre kina til at have mere mod til at gå videre i retning af

at mødes med tibets premierminister da denne besøgte danmark den femogtyvende november to tusind og elleve set i lyset af at udenrigsministeren som formand for socialistisk folkeparti så sent som den syttende december to tusind og ni mødtes med repræsentanten

den tibetanske eksilregering i london

lobsang sangay var i danmark den femogtyvende

han var på en europæisk rundtur han havde bedt om tre møder i den sammenhæng

dels et møde med den danske eu ambassadør dels et møde med en repræsentant for udenrigsministeriet der arbejder med med danidas projekt for eksiltibetanere i indien regeringen valgte at imødekomme

er efter vores opfattelse et passende niveau for modtagelse af sangay det bekræftes i øvrigt af

sangay ikke noget sted på sin europæiske rundrejse blev modtaget på politisk niveau af regeringer vi var i fuld overensstemmelse med alle andre europæiske lande

peter skaarups forrige spørgsmål

i min tidligere kapacitet som sf formand haft lejlighed til at mødes med dalai lama lama og med forskellige af hans repræsentanter på disse møder er jeg blevet orienteret om forhold i og uden for tibet

indført i de vanskelige vilkår mange tibetanere i dag lever under

udtrykke mig ganske skarpt om tibetanernes manglende muligheder for at udøve deres religion deres sprog deres kultur da den

at der sker et eller andet fra man er

kommer i regering og nu har en lidt anden tilgang til det og ikke ville mødes med fremtrædende repræsentanter

er jo sådan at den pågældende person

godt ved flere lejligheder også når dalai lama

med repræsentanter for tibet også gerne i i

udenrigsministeren efter at

udenrigsministeren er blevet udenrigsminister er det rigtigt forstået at der er sket et skifte

også er angivet i i spørgsmålet og hvad skyldes det skifte

man ikke vil mødes med fremtrædende repræsentanter skyldes det frygt for stormagten kina skyldes det

kynisk spekulation i ussel mammon

mødes med tibets repræsentanter fremover jeg kunne for eksempel godt forestille mig at dalai lama kom på besøg i danmark på et tidspunkt

godt repræsenteret i forbindelse med møderne med ham vil udenrigsministeren hvis dalai lama kommer på besøg i danmark mødes med ham lytte til hvad han siger høre på hvad der kommer frem af forskellige ønsker og meninger

fik den beskrevet vi ikke ville mødes med ham diskussionen er

på samme niveau som alle andre europæiske lande har valgt inklusive storbritannien

omtalte meget rosende før i forhold til tibet

mødes på samme niveau som danmark gjorde og det var så vores valg så spørger

om det er udtryk for sådan angst og bæven og frygt

er en meget velovervejet position hvor vi overvejer hvad

jeg er sikker på at alle andre europæiske lande har overvejet på samme måde nemlig hvad de synes er rimeligt og

nået frem til præcis samme resultat som danmark det bekræfter over for mig

jeg tror de har haft de samme overvejelser jeg tror heller ikke at mine øvrige europæiske kolleger er præget af hverken frygt eller ussel mammon jeg tror at de har lavet en samlet vurdering og

har valgt ikke at mødes med den pågældende på ministerplan men det

udenrigsministeren bekendt

i forhold til de her spørgsmål også

at opnå selvstændighed

nu er det ikke nødvendigvis det tibetanerne beder om

når nu udenrigsministeren har haft mange gode møder med repræsentanter for tibet tidligere hvad ikke nødvendigvis andre ministre har

som udenrigsministeren gjorde da udenrigsministeren bare var partiformand for sf

hvorfor der sker det skifte når man nu har en meget høj profil omkring tibet

dem jeg redegjorde for før altså hvad vi synes er rimeligt i forhold til

tibetanernes politiske leder

at det her ville være et rimeligt niveau det er i sagens natur vores egen beslutning ligesom alle de øvrige lande har truffet deres

peger på at vores krav jo ikke er at gå videre end det tibetanerne vil de har ikke bedt om løsrivelse fra kina de har bedt om autonomi de har bedt om sproglig kulturel og religiøs autonomi det er rigtigt at der har de og har altid haft en meget varmt støtte i sf

lidt netop fordi sf har haft en høj profil på det her

ligesom han har været tidligere ved flere lejligheder vil udenrigsministeren så mødes med dalai lama vi ved jo feks at

i usa har mødtes med dalai lama mange andre statsoverhoveder statsministre og premierministre rundtomkring i verden

vil udenrigsministeren så sørge for at sikre

når der kommer en henvendelse fra tibetvenner

den type spørgsmål der starter med hvis og hvis og hvis og hvis og

vil sige det sådan at vores hovedbestræbelse

fortsætte og sikre et arbejde i den alvorlige del af det her spørgsmål

de selv ønsker nemlig kulturel

det vil vi fortsat støtte og støtte aktivt

og så vil vi tage stilling til i hvert enkelt tilfælde

bedst mødes ligesom vi gjorde

dalai lama skulle bede om at komme i så fald vil vi i øvrigt drøfte spørgsmålet inden vi beslutter os med det udenrigspolitiske nævn for at være sikre på at vi får en beslutning

mener ministeren at det er et problem at statslige

enheder kommuner og regioner overskrider de aftalte betalingsfrister på fakturaer fra private virksomheder

vi er enige om at

der er en rimelig betalingsfrist og at

at myndighederne får tid til at sikre sig

man nogle gange ser florere særlig i sommermånederne

udsendt en række anbefalinger herunder at myndighederne

myndighed skal afgive en klar ordre og herunder sikre at parterne er enige om hvilken frist der gælder og at leverandøren på sin side skal fakturere i

understrege at der altid vil være fakturaer der ikke skal betales til den angivne frist for eksempel

at regeringen vil supplere de initiativer den tidligere regering igangsatte med en styrkelse af ledelsernes fokus

enheder til regioner og til visse kommuner der ikke bliver betalt til tiden

dansk erhverv har lavet en undersøgelse der viser

der oplever at det offentlige ikke overholder

de aftalte betalingsfrister

til tiden drejer det sig om regninger på over halvtredstusind

virksomhedernes likviditet og dermed agerer virksomhederne i

at understrege det vi er enige om i den her sammenhæng og jeg vil gerne fortsætte i det spor naturligvis skal

også foretaget en anden analyse af økonomistyrelsen som har en mere

myndigheder firs procent af fakturaerne er

og derfor tror jeg at der er en enighed mellem mig og spørgeren om at

muligvis er et problem som vi skal tage hånd om det er ikke af

en privat virksomhed eller en privat borger i det hele taget

så kan vedkommende meget nemt risikere at komme i

derfor spørger jeg helt konkret vil ministeren

at jeg agter at tage en en række initiativer der går videre end det den tidligere regering

regioner og statslige enheder

der er en overskridelse af betalingsfristen

spørge om er om ministeren

ting på plads også ude i i regionerne og kommunerne

passende indgå i den økonomiske aftale for to tusind og tretten

bare skyggen af en refleksion over det svarene går ud på nemlig at de forhold der kritiseres

gjort sig gældende under spørgerens eget partis regeringsledelse jeg kommer så her i dag og tilkendegiver at jeg agter at tage en

spørgerens egen partifælle selv tog initiativ til for

i deres udgifter såfremt socialdemokraterne vandt regeringsmagten

til de indtægter man kan skaffe sig det princip var centralt i det valggrundlag

kommunaløkonomisk forum i sidste uge og det jeg heldigvis fornemmer er en relativt bred kommunal opbakning til

spørgsmålet

vildt overraskende at finansministeren

det her meget berømte forsigtighedsprincip

mange danskere som har fulgt de seneste års politiske debat og fået den klare fornemmelse at man stod sådan med

mellem nogle i regeringen som ville det var det billede

gav skære i velfærden ikke give penge nok

kommer flere ældre og det koster flere penge i kommunerne

der blive nær noget der lignede guld og grønne skove

de klassiske velfærdsområder der ville blive flere penge til børnehaverne der ville blive flere

penge til folkeskolen til ældreplejen og så videre

det billede man har bygget op igennem en del år og man har gjort det

fair forandring som ministeren jo kender så godt fordi han er en af hovedarkitekterne

også en fair løsning som kom på et senere tidspunkt jeg står med alle de fine

forsigtighedsprincip at svare på et enkelt spørgsmål

ville den kommunale økonomi for at tage det som som det eksempel vi drager frem her

til rådighed for kommunerne til velfærdsforbedringer hvis man gennemførte de planer socialdemokratiet stod i spidsen for at gå til valg på og hvordan forholder det sig så

årene jeg står ikke

dækker mig ind under det er noget jeg bærer åbent frem

noget vi samledes om i hele folketinget tænk hvilken ramme det ville være for

tværs af hvad vi ellers var uenige om så det er mit udgangspunkt jeg har en ambition om at

at pengene skulle være der før man kunne bruge dem og det var en fornøjelse at opleve at også socialdemokraterne ville ifalde sådan et princip

i ganske mange flere penge til nogle af de ting der bekymrer danskerne altså

det bliver bedre nede i skolen det bliver bedre i børnehaven der bliver bedre normeringer

blevet nævnt det seneste par år og som ville blive meget meget bedre hvis

store omsiggribende publikation der jo blev lanceret

i god tid før valget og som finansministeren dengang stod i spidsen for arbejdet for arbejdet med som som stabschef i

procent man angiver vel at man frem til to tusind og femten

til forbrug ude i kommunerne og så spørger jeg bare finansministeren er det rigtigt forstået at det skal kommunerne ikke

i at man har været omfattet af i de år herre

i dumpeposition

efter min opfattelse så er det klart at

planer der henvises til var der en klar sammenhæng mellem en række finansieringsinitiativer

for det hele var at man kunne afholde lige præcis de udgifter som man var i stand til at realisere finansiering til

det budskab er sendt tindrende klart i valgkampen det bliver sendt tindrende klart nu fra mig som finansminister

sig af at danmark er i en helt unik økonomisk situation

i de gode tider med det resultat at vi er blandt de tolv lande i verden der har den såkaldte

tolv bedste økonomier i i verden målt på på den måde

det er så efter ti år hvor jeg har været med til

at lave finanspolitikken det er jeg faktisk ret stolt af finansministeren glider så af på mit spørgsmål

blot lige stille det igen for en ordens skyld kan finansministeren bekræfte at fair løsning som man opererede med som sin store plan sit store projekt stillede kommunerne en vækst i økonomien

som regeringen nu ikke længere agter at levere altså at man opererede med en vækst i de offentlige udgifter på en

femten fik i omegnen af de her otte milliard

til velfærdsforbedringer ud over hvad

naturlig og rigtig at fremhæve den er jeg utrolig glad for

mit ærinde i dag at underkende det slidsomme arbejde

ti år jeg hæfter mig bare ved at det

ganske mange økonomer finder

har været medvirkende til at skabe nogle

alene udløst dem de kommer også baggrund af en global krise men det må man jo også tage til sig fra

dahls side jeg er selv i stand til at tage imod

enkelt og gentaget en række gange

kickstart svinder ind i takt med at krisen forstærkes og desværre trækker ud

en beregningsteknisk revision af adam modellen

vi står i en mere alvorlig økonomisk krise end man så for sig for et halvt års tid

forklaring og et svar der siger ja det er rigtigt

kickstarten som vi lancerede den med det omfang

sådan det er der er tale om en reduceret virkning i lyset af at krisen

er noget man skal bruge fordi man så kan forstærke en positiv opadgående tendens

jo ikke kickstarten i sig selv der kan vende en

fremrykke en optur forstærke en optur

når man laver en kickstart er finansministeren grundlæggende enig i at der er sådan en logik og giver det på den baggrund finansministeren anledning til at revurdere den kickstart som regeringen har lagt lagt

bruge statspengene som jo er

bruge statskronerne på et tidspunkt hvor man ikke får tilstrækkelig effekt ud af dem kunne det i virkeligheden

med den viden vi har nu være bedre

kunne lave en kickstart på et tidspunkt hvor den ville kunne få en større effekt fordi den var med til at forstærke

fornyede udsigter til hvor længe krisen måtte

en beregningsteknisk revision af adam modellen som gør at man ser

øvrigt er svaret nej jeg har den opfattelse i lighed med en række uafhængige økonomer

anerkender gængse regnemetoder med de tæsk jeg har

samme der er

jeg

hvad er den langsigtede effekt af den økonomiske politik regeringen har lagt frem

altså at der kommer flere job eller er det at der kommer færre job hvis vi accepterer gængse regnemetoder og accepterer finansministeriets måde at regne på skaber regeringens økonomiske politik indtil nu så flere eller færre job på den lange bane jeg havde forstået

et svar vi har fået fra finansministeren tidligere at der er et jobtab

jeg da at finansministeren skaber noget uklarhed i forhold til med med det svar der netop

meget behændigt fokuserer på den helt korte bane altså

effekten af en en fremrykning

bygge hurtigere end de oprindelig troede og derfor kan man selvfølgelig sige

det giver jo ikke nogen langsigtet jobeffekt det giver en jobeffekt på den korte bane

om i hvor høj grad den efterspørgsel man skaber fra statens og det offentliges side bidrager til at

hvordan vores økonomi kører

bidrager til en grundlæggende usikkerhed som gør krisen endnu dybere

rigeligt med arbejdsudbud lige i øjeblikket som de mennesker der er ledige faktisk kan få og der siger gængse regneprincipper at to gange otte tusind

tror på den økonomiske sammenhæng der er i at når vi har skiftende antal i arbejdsstyrken

dem der er og det kan betale sig at styrke arbejdsudbuddet fordi man så også

normalt argumenterer imod den teori

jeg har jo tidligere spurgt finansministeren her i salen om hvordan i alverden

nogle job men spørgsmålet er om det

nogle job der giver noget på

fra to tusind og tretten til to tusind og tolv

nu endelig her har bekræftet at der langsigtet er et tab

i arbejdsudbud for at være mere præcis på fire tusind personer det er resultatet af regeringens foreløbige økonomiske politik

desværre ikke altid jeg er fuldt og helt overbevist om at en rolle for væksten og beskæftigelsen i et samfund det derfor at jeg er med i en regering

regeringsgrundlag med en ambition en vidtgående ambition om at styrke

er det glimrende det er da muligvis et grundlag

er bestemt også en anden dimension af økonomien som handler om at man kan gennemleve kriser nedture hvor man oplever

jeg egentlig haft indtryk af at man ved andre lejligheder har været så

at regeringens økonomiske politik styrker beskæftigelsen jævnfør ministerens udtalelse til ritzau den niende januar to tusind og tolv om at for regeringen er det afgørende at den økonomiske politik styrker beskæftigelsen det gør såvel kickstarten som selve finansloven

særligt måske med det samme citat men det er jo samme problemstilling som jeg

kickstarten og oven i det yderligere den samlede virkning af finansloven

niveau det skaber ganske mange job til danskere der ellers ikke ville være i stand til at

så gjorde venstre en lignende betragtning gældende i

den udvikling skal forklares

personer ud af arbejdsmarkedet strukturelt det kan jeg virkelig forsikre finansministeren om at vi ikke ville have gjort men jeg vil godt rose finansministeren når der er grund til det fordi det

at anerkende gængse regnemetoder

synes jeg kun er godt jeg kan ærgre mig over at det ikke skete dengang finansministeren havde ansvar for at lave den socialdemokratiske

er det fordi finansministeren til ritzau siger at selve finansloven også styrker

tolv men altså minus to tusind i to tusind og tretten og når man så kigger på strukturelt

det minus fire tusind personer hvis vi ser bort fra kickstarten som finansministeren selv gør i sit citat så

ikke korrekt at den styrker beskæftigelsen for vores lands økonomi

en samlet effekt af mængden af initiativer i den

som i et vist omfang trækker efterspørgslen ud af økonomien og øgede udgifter til nye formål som pumper efterspørgsel ind i økonomien den samlede nettoeffekt af alle de initiativer der tages

finanslov

ser på hvad det så egentlig

har en stor effekt på beskæftigelsen

efterlønsudbetalingerne eller sagt på en anden måde

havde stået ved sin politik

ville beskæftigelsesvirkningen have været nul i år og minus fem tusind i to tusind

accepteret det som værende

hvis man havde stået ved det eller er man

lavede en efterlønsreform

været nogen beskæftigelsesvirkning

jeg ville have haft det med en finanslov som havde været på en anden måde end den er fordi en af dens præmisser ikke havde været til stede det forholder sig sådan med efterlønnen at man skal

sige det på almindeligt godt dansk bomber

der skal tages penge

de skal lånes i det omfang folk

fuldstændig åbent uden snyd

efterlønsreform fordi ellers ville finansministeren stå med en finanslov som sådan set ville have nul beskæftigelsesvirkning i år og en negativ beskæftigelsesvirkning

ikke for at være fiffig det er sådan set mere for at at når finansministeren nu gerne vil bryste sig af hvor god en finanslov det er

danmark jo står godt rustet og har en sund økonomi

set beslutninger som finansministeren gik til valg på ikke skulle blive til noget

er finansministeren ikke glad for at den borgerlige regering traf de nødvendige beslutninger sådan at man ikke skal stå med en finanslov der ingen beskæftigelsesvirkning ville have haft i år og hvor det at tale om en kickstart simpelt hen ingen mening

til arbejdsudbuddet det

relativt store ufinansierede skattelettelser som jeg kunne

er noget der sætter økonomien i gang fordi danmark kan ikke køre sit eget løb hvis alle andre lande omkring os også oplever en nedgang i væksten og kickstart er et forkert ord

det afhjælper noget som helst jævnfør politiken den tyvende december

en artikel i politiken den tyvende december to tusind og elleve klokken

det man ifølge min opfattelse kan med atten milliarder i danmark er at man kan afbøde de værste fald

sagt at den politik jeg agter at gennemføre har en positiv virkning i forhold til vækst og arbejdsløshed i en situation

jeg

hvor det er venstre egentlig placerer sig i den debat havde man

og at man så efter gængse regneregler havde haft otte tusind danskere yderligere der ikke

at man overtager den

så forstår jeg simpelt hen godt at finansministeren sover godt om natten

at grunden til at der ikke tale om løftebrud når man ender med at stemme for en efterlønsreform

at man ville nej altså for lige at minde dem der måtte lytte med om det så

til valg på at de ikke ville medvirke til en efterlønsreform

man slet ikke anerkender løftebrud i den nuværende regering men

slået fast at for de mange milliarder kroner er der nu ikke længere tale om

får ni tusind og tolvtusind året efter

to tusind og tolv og to tusind og tretten eller sagt på en anden måde det er nogle meget meget dyre job man har

øger skatter og afgifter for fem

samlet set en en dårlig effekt ud af en sådan finanslov og det

gængse regnemetoder som finansministeren

at man trækker fire tusind personer ud af

som holder mig så godt og vel vågen

gængse regnemetoder og begreber så tager vi bare lige det citat spørgeren selv bringer på bane en gang til det man ifølge min opfattelse kan med atten milliarder i danmark er at man kan

værste fald og det giver stadig mening at gøre

men en professor i nationaløkonomi som spørgeren selv har valgt at bringe ind i debatten her og så spørger jeg bare stille og roligt tilbage og det ville da være respektfuldt

ønsker man ikke fra venstres side at være med til

jeg meget gerne svare for når finansministeren spørger hvad der egentlig er venstres økonomiske politik

det vi kan påvirke som danske politikere er det hvordan det går på markederne rundtomkring os nej det er for eksempel det danske privatforbrug

finansministeren starter sin karriere som politiker med at slå fast at

så glæder jeg mig til at læse papirerne

for at stimulere det ingenting

nye skatter og afgifter ud til danskerne for fem milliard kroner det ville vi ikke have gjort

er udbetalingen af efterlønsbidraget det er så en beslutning som

så hvad er forskellen

at vi vil skabe tryghed for danskerne så de

få et stærkere privatforbrug

jo fint nok at man bliver grebet af sin egen politik

det synes jeg er udmærket det er jo klart

jo langt langt mere end de skatter og

positiv ellers synes jeg at summen af det svar

er at venstres økonomiske politik går ud på at være imod min økonomiske politik men hvad

selv ønsker at gennemføre

åben debat

at man kommer til i løbet af de kommende år

at lade skatterne være i ro

kickstarten og de mange penge

med de store skatte og afgiftsstigninger regeringen lægger op til

danskerne faktisk være bedre tjent med

at hvis man spørger danskerne om de

have en situation

de sige ja men hvis de så bagefter finder ud af

regeringens svar svar egentlig bare er at hæve skatter og afgifter

socialdemokratiet og regeringen ikke enig i at den langsigtede effekt af den første og eneste finanslov regeringen har lavet indtil nu

to streger under det facit at

det kan man sikkert klare sig med en tid endnu

det vil være sådan at man også i venstre vil ende med at få øjnene op for at i den nuværende

kræver ethvert nyt initiativ konkret finansiering der til tider vil være kontroversiel det har de skatter og afgifter som vi har hævet jo været

bedre kræftbehandling flere praktikpladser

venstre vil være nødt til at vende tilbage

faktisk gerne vil arbejde må man gøre hvad man kan for at skaffe de arbejdspladser ved at

via familiesammenføringsreglerne forventer ministeren som konsekvens af regeringens udlændingepolitiske lempelser

udlændingepolitikken generelt der bliver rullet længere tilbage end til to tusind og ti niveau det kan vi også sagtens

diskutere men jeg jeg synes nu stadig væk at

skylder at svare på det spørgsmål som jeg stillede nemlig hvor stor en stigning

hvor overskriften er markant flere vil søge om familiesammenføring det fremgår at afskaffelse af pointsystemet og andre lempelser i udlændingepolitikken

det vurderer to advokater og en lektor med speciale i udlændinge det kan man også læse

er spørgsmålet jo bare hvad forventer regeringen selv hvor mange ekstra forventer regeringen der vil komme ind i landet som en konsekvens af de lempelser som man har planlagt at gennemføre på familiesammenføringsområdet man må jo have en eller anden idé om

se ud som den så ud i i slutningen af to tusind og ti altså på ægtefællesammenføringsområdet

lovforslaget det er vanlig procedure i folketinget lovforslag bliver fremsat

er bare værd at understrege at det er det vi taler om

ændringer der er blevet heftigt diskuteret internt i

mødte stor modstand i venstres folketingsgruppe

som liberal alliance nu har tilkendegivet at de er klar til at se på

konservative også sagt er de klar til at se på

de her helt urimelige stramninger

i forbindelse med en finanslovforhandling hvor de skulle være et plaster på et sår det sår

en artikel fra berlingske tidende den

de her lempelser vil betyde en stigning fra

seks tusind syv hundrede ansøgninger om året på familiesammenføringsområdet

forventer justitsministeren overhovedet at der kommer en stigning på familiesammenføringsområdet eller forventer man at at det vil ligge på det niveau det ligger

det er vel meget logisk og nærliggende at

få den tanke at når man lemper reglerne man sænker kravene

vil det også være muligt for flere at komme ind fordi flere kan leve op til kravene

også stille spørgsmålet på en anden måde forventer justitsministeren overhovedet at der kommer

udlændingepolitikken som den så ud i slutningen af to tusind

tale om at når de nye regler

men jeg forventer så sandelig også

som var gældende dengang herre martin henriksens

udlændingepolitikken derfor forstår jeg

set ikke at man er så bekymret

den nye regering modsat den gamle ikke vil have udlændingepolitikken isoleret yderst på højrefløjen men vil have den ind på midten hvor vi har fokus på

det tager vi fat på og så skaber vi

grundlaget for at vi kan få en robust og retfærdig udlændingepolitik baseret på en fire og tyve års regel

klar tilkendegivelse fra justitsministerens side

at man forventer en stigning i indvandringen der kommer en stigning i indvandringen via familiesammenføringsreglerne med de lempelser som regeringen ønsker at

sige at

asylreglerne så man ruller jo tingene længere tilbage det er også derfor

til at vi indførte pointsystemet og stillede strengere danskkrav

stillede krav om at man skulle have viden om det danske samfund demokrati

for de seneste år havde været en stigning i antallet der kom ind via familiesammenføringsreglerne og vi ønskede at begrænse det det var derfor at vi

jo også bare konstatere at det at der sker en stigning via familiesammenføringsreglerne ikke er noget der giver grund til bekymring hos regeringspartierne og det er jo så også der hvor der er en skillelinje mellem regeringspartierne og dansk folkeparti og det kan

jeg håber at justitsministeren om ikke andet vil være parat til

være mandfolk nok til at indrømme

at justitsministeren er klar til hvis det viser sig at der kommer nogle uhensigtsmæssigheder med den politik man fører

som justitsminister mener at det regeringen fremlægger er det rigtige

og kan være et godt bidrag til det danske samfund er blevet holdt ude af det danske samfund det var det der var hele debatten også i den borgerlige lejr dengang man lavede

det her pointsystem det var jo voldsomt udskældt venstres folketingsgruppe havde heftige diskussioner blandt erhvervsledere var der heftige diskussioner

kan vi konstatere vi kan konstatere at nu har regeringen så sendt et lovforslag i høring det er et lovforslag som i store træk tilbagefører reglerne på ægtefællesammenføringsområdet

som i øvrigt var bredt funderet jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor man er så utilfreds

er med til at sikre at der kommer mere fokus på at forbedre integrationen det er med til at skabe mere rimelige regler således at familier som

er stillet til justitsministeren af fru pernille skipper

det er godt at danmarks gældende terrorlovgivning i praksis fortolkes således at en nyhedsdækning kan føre til domfældelse fordi den betragtes som ensidig

virksomheden fra enkeltpersoner grupper eller sammenslutninger der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger som det jo sikkert også

afsagde københavns byret den tiende januar dom i straffesagen mod roj

for at have fremmet pkks virksomhed og dermed

e som det også må være spørgeren bekendt

retten herved blandt andet lagt vægt på at

tv ensidigt har viderebragt pkks budskaber jeg går ud fra at dette er baggrunden for spørgsmålet

hverken kan eller vil forholde mig til den konkrete sag roj tv har således tilkendegivet at dommen vil blive anket til østre landsret og jeg har forstået at anklagemyndigheden overvejer om der skal ankes fra

det vil ganske enkelt ikke være passende hvis jeg som justitsminister går ind i en drøftelse af konkrete sager

om end de er generelt formuleret

jeg vil gerne henlede ministerens opmærksomhed på

egen pressemeddelelse fra

den ellevte januar to tusind og tolv

kommer med nogle generelle udtalelser om hvordan vi vi skal bekæmpe terrorisme

i samarbejde med tyrkiet og hvis der er huller i lovgivningen

en ankefrist der mener jeg jo

set at ministeren har udtalt sig om den konkrete sag

er ministeren ikke enig i at det er meget grundlæggende for vores pressefrihed og informationsfrihed

man i lovgivningen ikke går ind og beslutter hvornår en nyhedsdækning hælder for meget til den ene eller til den anden side er det ikke grundlæggende

igen henlede justitsministerens

så vil jeg så prøve igen mener ministeren så ikke at der er

jeg vil stille spørgsmålet på en anden måde mener ministeren generelt ikke at ministeren kan udtale sig om

verserer op til flere retssager det er den ene del af det så vil jeg gerne

at spørge ministeren generelt er ministeren ikke enig i at vi skal forstå vores

det samme jeg går ud fra at fru pernille skipper

synspunktet det samme selv om spørgsmålet er generelt formuleret

ikke det er rigtigt af mig at gå ind i

ytringsfrihed eller pressefrihed eller informationsfrihed indtil den pågældende sag

er afsluttet ved landsretten hvis den så endda skal til højesteret eller til den europæiske menneskerettighedsdomstol

flere år før vi kan diskutere ytringsfrihed pressefrihed eller informationsfrihed i folketingssalen igen det synes jeg er en skam vil jeg sige

prøver igen kan ministeren i det mindste ikke medgive at nyhedsdækning for mange mennesker kan forekomme ensidig

nok langt de fleste danskere har siddet og harceleret ved middagsbordet over at jyllands posten

information eller et andet medie har været for ensidig i deres dækning af komplicerede konflikter

i medierne og jeg tror at mange politikere

egne synspunkter

ikke rigtigt at jeg som justitsminister begynder at bevæge mig ud i

fortolkninger endsige analyser

fru pernille skipper skipper

ytrings informations og pressefriheden set i lyset af domstolenes seneste fortolkning af loven

hvis jeg som justitsminister går ind i en drøftelse af konkrete sager som er under behandling ved domstolene det samme gælder spørgsmål som om end

dog helt generelt oplyse at

i forarbejderne anføres det således at bestemmelsen ikke

udtrykkeligt af bestemmelsen at den vedrører tilfælde

anden måde sker fremme af kriminel virksomhed altså terrorvirksomhed samtidig slås det fast at rene sympatitilkendegivelser

er omfattet jeg kan også oplyse at

tv forholder sig til den europæiske menneskerettighedskonventions artikel ti om ytringsfrihed når det er sagt håber jeg at spørgeren har forståelse for

er generelt formuleret er rejst under en verserende

ministeren om ministeren er bekendt med

dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i

for tilhørere forklare at det var en dom som

en journalist ikke kunne dømmes for overtrædelse af racismeparagraffen fordi journalisten alene havde

såkaldte grønjakker var kommet med nogle meget racistiske bemærkninger

også under henvisning til ytringsfriheden straffes for deres ytringer

fordi journalisten netop var facilitator det demokratiske samfund sørger for at alle ytringer kan komme frem

vi kan have en åben debat det er grundlæggende i vores demokrati hvad mener ministeren om om den dom kan ministeren ikke medgive at der er en

ikke forudsætningerne for at svare på spørgsmålet om end jeg

huske grønjakkerne og debatterne om dem men lige nøjagtig den pågældende afgørelse har jeg

ytringsfriheden og det der er beskrevet

omhandler ytringer som direkte

byretten så i en nylig dom

har dermed også sagt at en nyhedsdækning kan blive

så ensidig at der ikke længere er tale om journalister men om terrorister altså

nyhedsdækningen og ikke selve ytringerne

kan blive så meget mikrofonholderi hvis man vil bruge et populært ord at der faktisk bliver tale om at fremme terrorisme kan ministeren ikke

om ikke indstillet på at acceptere så

at selv om spørgsmålet er stillet i generelle vendinger

jeg vil gerne endnu en gang henlede opmærksomheden på at ministeren selv har udsendt en pressemeddelelse

under en endnu ikke udløbet ankefrist i denne i denne konkrete sag under overskriften i anledning af

ind og påpeger at skulle der være huller i lovgivningen

ministeren indstillet på at lukke dem hvis det ikke er at stilling til en konkret afgørelse så ved jeg sådan set ikke hvad

og det må ministeren så måske forklare mig her i det sidste indlæg

kan være at ministeren kan tage stilling til spørgsmålet

henvist til spørgsmålet om rettighedsfrakendelse

vores værn mod terror er stærkt nok

og hvorfor fordi vi ønsker

vil personer som ligger mellem den gamle grænse og den nye topskattegrænse få et større incitament til at arbejde idet de vil få en marginalskat som er lavere når der beregnes arbejdsudbudseffekter er det strukturelle langsigtede effekter det er derfor langt fra sikkert at der vil komme effekter på beskæftigelsen her og nu det vil afhænge af om arbejdsmarkedet er klar til at absorbere det øgede arbejdsudbud derudover afhænger en forøgelse af arbejdsudbuddet af hvor de generelle lønninger for smede og elektrikere ligger på indkomstskalaen hvis de generelle lønninger for disse faggrupper ligger et stykke

en forhøjelse af topskattegrænsen ikke øge det økonomiske incitament til

er svært helt at konkludere hvad der sker for arbejdsudbuddet for specifikke grupper på kort sigt det er vigtigt for regeringen at sætte gang i offentlige investeringer som man ved kan være med til at sætte gang i efterspørgslen efter arbejdskraft på kort sigt men vi har en mere langsigtet udfordring med at øge arbejdsudbuddet i danmark

et mål med regeringens skattereform at det i højere grad end i dag skal kunne betale sig at arbejde og regeringens skattereform

sikre at hårdtarbejdende lønmodtagere med jævne lønninger ikke bliver overset

personer som risikerer at komme op og betale topskat hvis de yder en ekstra indsats hvis de arbejder mere

er påvirket i deres lyst til at

ligger der og at de i højere grad ville have lyst til at arbejde mere hvis topskattegrænsen blev hævet nu talte vi

om elektrikere og smede fordi det er dansk metal der har været ude med det her men jeg vil gerne spørge yderligere om ministeren er enig med liberal alliance i

en yderligere forhøjelse af topskattegrænsen end den som ville berøre smede og elektrikere ville medføre at også ingeniører og læger og andre i højere indkomstgrupper end smede og elektrikere

stilleskruer som man kan

og jeg har haft fornøjelsen af et længere seminar hvor vi har har undersøgt kompleksiteten i skattesystemet og det synes jeg er relevant

sætte fokus på netop i besvarelsen af det her spørgsmål ud fra

i stedet for at fokusere på enkeltelementer på nuværende tidspunkt mener

korrekte og rigtige at se skatteomlægninger i sin helhed også i forhold til at vurdere

der specifikt nævner at arbejdsudbuddet skal øges med hvad der svarer til syv tusind personer

en sænkelse af skatten på arbejde

de siger at de gerne vil have en topskattegrænse som fritager smede og elektrikere altså deres medlemmer for topskat sådan at de vil yde en ekstra indsats

hvis vi kan få smede og elektrikere til at arbejde mere det må regeringen også mene

regeringen har det mål at syv tusind flere skal udbyde deres arbejdskraft så vil jeg bare gerne lige have ministeren til at forholde sig til om der er nogen grund til at stoppe

hvis man kan gøre det godt for elektrikeres og smedes arbejdsudbud

lige så godt tage de næste indkomstgrupper for eksempel ingeniører læger og advokater

at regeringens målsætning blandt andet er

begynder at komme ind og hvor det også bliver kompliceret ønsker vi at en skattereform skal have en rimelig social balance

insistere på at en skattereform er finansieret krone for krone derfor

de her enkeltelementer netop fordi

vi insisterer på at den skal være fuldt finansieret krone for krone fordi det er det eneste ansvarlige i en krisetid så jeg synes

besvare spørgerens spørgsmål præcist uden at indgå

jeg kan forstå på ministeren at det ikke handler om om den såkaldte ginikoefficient man kan godt

økonomiske ulighed som målt ved ginikoefficienten større uden tilsyneladende at skade den sociale balance forstår jeg på ministeren i

dagens kommentar i berlingske det kan man

også gøre hvis det er

ved sænkelse af topskatten at ginikoefficienten bliver ændret det berører vel så heller ikke nødvendigvis den sociale balance som ministeren bekymrer sig for og som regeringen bekymrer sig for

rengøringsassistenterne ikke skal glemmes rent faktisk mener vi at det skal være de hårdtarbejdende lønmodtagere dem der også tager det hårde slid nogle gange til den lave løn der skal sættes i fokus i forbindelse med en skattereform

derfor har jeg også sagt meget tydeligt i

at ambitionen er at sænke skatten på løn regeringen er samtidig optaget af at sikre job til de arbejdsløse

også sikret at vi tager et vigtigt skridt i kampen mod fattigdom ved at afskaffe de meget lave ydelser der har holdt folk

men det korte af det lange er at skattereformens sociale balance handler om at sætte

kommunalbestyrelse venstre det konservative folkeparti de radikale

og socialdemokraterne alle offentligt har tilkendegivet at man ikke er tilhænger af regeringens forslag om en betalingsring uanset den konkrete placering af betalingsringen og vil ministeren på den baggrund fritage borgerne på

for betaling ved passage af betalingsringen på samme måde som regeringen har stillet i udsigt

som jeg forventer at kunne sende til høring inden for nogle

ud over linjeføring også komme konkrete bud på blandt andet takster og undtagelser

vejene for bilisterne

at der vil ske en reduktion af både luftforurening

jeg spurgte om det gjorde indtryk på ministeren og i givet fald hvilket at hans egne partifæller socialdemokraterne i frederiksberg kommunalbestyrelse

regeringspartneren det radikale venstre

kommunalbestyrelsen er modstandere af betalingsringen og har sagt at det er man uanset hvor betalingsringen kommer til at ligge om den kommer til at følge københavns kommunegrænse om den kommer til at følge ring to eller

mindre luftforurening og mindre trængsel og så videre er jo ikke ikke noget som man først hørte tale om da vejdirektoratet kom med sin rapport her forleden det har jo hele tiden været regeringens begrundelse for at man skulle indføre en

ikke noget der kommer bag

partierne i frederiksberg kommunalbestyrelse jeg spurgte

vil gå ind og lægge op til at borgere

for betaling for passage af betalingsringen

vil gerne uddybe hvad begrundelserne skulle være

tager sin bil ud af byen

set det som der har været talt om fra venstrefløjens

bilerne ud af byen det er det man rent faktisk gør hvis man som

set til mindre trængsel inden for betalingsringen ved at køre ud af byen

man har ikke mulighed for at forlade sin kommune

at køre ind i københavns kommune man har ikke mulighed for at køre i sommerhus

fra sin kommune uden at skulle betale på trods af at man altså ikke

mindre trængsel så mit spørgsmål gik på om man i det kommende lovforslag vil overveje at

på samme måde som man har stillet i udsigt at borgerne på amager vil blive behandlet og så spurgte jeg om det gjorde noget indtryk

som politiker og som menneske og jeg

altid velkommen så det har jeg ikke nogen problemer med

bidrager til trængslen inden for betalingsringen når bilen kører ud af betalingsringen

kunne gøre jeg bor på frederiksberg og arbejder på christiansborg

og straffe at jeg bruger min bil til at køre rundt inden for betalingsringen men hvis jeg kører ud

skal jeg betale og det er det vi har lidt vanskeligt ved at forstå det rimelige i

kunne ministeren ikke uddybe hvordan man som bilist fra frederiksberg bidrager til mere trængsel ved at køre ud af byen frem for

journalist som skulle lave en reportage

fastsatte mål fordi trængslen rent faktisk var for stor

på amager er blevet stillet i udsigt at man slipper netop ud fra begrundelsen at man ikke kan forlade amager uden at skulle køre ind igennem betalingsringen på trods af at man måske slet ikke har et mål inden for betalingsringen man skal ud

må da være stillet på præcis samme måde som borgerne på amager vi er også spærret inde af betalingsringen

henrik zimino i tårnby er socialdemokrat og at borgmesteren på

set bare sige til spørgeren at der kommer et konkret

til transportministeren og ligeledes af herre jan e jørgensen

at borgmestrene fra de femten omegnskommuner albertslund rødovre ballerup brøndby dragør gladsaxe egedal glostrup herlev hvidovre høje taastrup ishøj

og vallensbæk har sluttet sig sammen i omegnskommunernes samarbejde og i forlængelse heraf er kommet med en fælles udtalelse den trettende december to tusind og elleve hvor ideen om en betalingsring afvises og hvilket indtryk gør det i den sammenhæng

de anerkender at der er mange borgere som hver dag bruger alt for meget tid på at lade sig transportere og de

det problem de har så nogle forskellige ønsker i forhold til hvordan det skal gøres og

det synes jeg

men jeg jeg mener simpelt hen ikke at det er en korrekt

gengiver den dialog der har været

sige modstand også fra nogle af de her borgmestre

få store trafikale konsekvenser i omegnskommunerne vi vil ikke acceptere at det er borgerne i omegnskommunerne der skal betale prisen for at løse trængselsproblemet i københavn det er uacceptabelt hvis problemet bliver skubbet ud i omegnskommunerne det kan man da vist roligt

omegnskommunernes samarbejde skriver også at hvis man vil indføre en betalingsring

må det være en absolut betingelse at man har stillet et reelt alternativ på benene først og det vil sige mere kapacitet i busser s tog og regionaltog nye hurtige kollektive forbindelseslinjer bedre sammenhænge mellem eksisterende forbindelser for eksempel s tog og busser parkeringsanlæg ved trafikknudepunkter og betalingsfri adgang til lufthavnen via motorring tredje som jeg har forstået debatten

investeringer som vi er enige i er en god

at betalingsringen er er blevet indført så omegnskommunernes samarbejde forholder sig særdeles kritisk

at det er de mennesker som notorisk ikke benytter den kollektive transport i københavn nemlig de mennesker der kører i bil

skal betale for investeringer i kollektiv transport i hovedstaden hvorfor forholder det sig ikke på samme måde som med for eksempel de jyske motorveje

en vis grad bliver finansieret af cyklister fra

hvorfor er det ikke også en statslig opgave at sørge for en ordentlig og fornuftig kollektiv transport i københavnsområdet

så man som bilist har et reelt alternativ

spørgeren tilhører

år minus de sidste en hundrede og

dage og nu skal vi så

læst henvendelsen fra omegnsborgmestrene op igen

måske kan se at tonen

jeg oplever rent faktisk at en række af de borgmestre også

diskussioner om hvordan man kan afhjælpe det her med at investere

enig med dem i det og hvad der præcis kommer ud af det her er jo så noget af det man vil kunne se når vores lovforslag kommer

skjulte partipolitiske motiver jeg tror vi skal tage omegnskommunernes borgmestre særdeles alvorligt

også lige minde ministeren om at der er sket ganske meget inden for den kollektive transport i hovedstaden i de ti år hvor venstre har været en del af regeringsmagten metroen var der ikke før venstre kom i regering metroen er der i dag og der er

kun de bilister der kører både ind og ud af betalingsringen der skal finansiere

med yderligere penge altså nye penge oven i de penge man måtte få ind ved en betalingsring for at sikre bedre kollektiv transport i københavn som jeg går ud fra regeringen synes er en god idé

spørgerens partifælle

forsøg på at løse

ud fra ministeren bakker op om er de gevinster der i øvrigt er tale om yderst begrænset vi taler om

farum med arbejde i københavn vil vinde et sted mellem en og

på kørslen ind til byen kommer man længere

kan man vinde fem minutter men det er jo ikke noget der på nogen måde står mål med de ulemper der følger af en betalingsring altså herunder at man skal belastes med ellevetusind beskattede kroner hvis man passerer betalingsringen ind for at passe sit arbejde

mener ministeren virkelig at en

blev henvist til står at man

er trængsel i flere timer om morgenen og om eftermiddagen

set også meget godt dokumenteret i den rapport som vejdirektoratet kom med her så sent

her debatter sådan en gang om om ugen eller en gang hver fjortende dag

mellemliggende periode bare siden sidst ministeren og jeg mødtes

fået slået en række ting fast vejdirektoratets rapport siger at miljøgevinsten ved en trængselsring er

at overse for at sige det mildt det er den ene ting vi har fået slået fast siden sidst den anden ting vi har fået slået fast siden sidst

er at vi har fået oplyst hvor meget det er den enkelte bilist i virkeligheden sparer når transportministeren og regeringen får iværksat

vinder den enkelte bilist på en tur i morgenmyldretrafikken fra helsingør til københavns rådhusplads

på en tur fra hillerød til københavns rådhusplads er det tre minutter og det går rigtig vildt for sig når man skal fra køge til rådhuspladsen så er det seks minutter det betyder jo

der ligger nu at vi taler minutpriser på omkring fem kroner fem kroner i minuttet får man lov til at betale for at komme de hersens

siden sidst grunden til at jeg stiller det her spørgsmål specifikt her

været tale om nogen stigning i trafikken inden for

hvor den formentlig kommer til at ligge nemlig ved kommunegrænsen siden to tusind og seks er antallet af biler over kommunegrænsen faldet og siden to tusind og tre er antallet af biler over det såkaldte søsnit faldet når jeg spørger sådan her

er det fordi der må være nogle andre årsager end flere biler til at trængslen har været stigende

jeg skal

sådan rejse mig lidt tidligere så der bliver god tid til at

her spørgsmål er jeg faktisk rigtig glad ved at det ikke kun er venstres

jeg oplever jo nu et skift i venstres holdning til det

må jeg oplyse herre martin geertsen om at den udvidelse af motorring tre som var højt profileret fra den tidligere regerings side kostede to milliard kroner

sådan kan vi tage det projekt for projekt det herre martin geertsen siger nu er at de ikke længere vil være med til at bruge penge på at bygge noget til mange milliarder kroner som kun

der egentlig har været filosofien indtil nu i et bredt samarbejde også

man anerkender ikke at man også rigtig løser nogle problemer

i bund og grund et opgør

tilsnigelse at sige at det bare er en lille gevinst

ganske flot gevinst der også er når det gælder miljødelen men vi har aldrig nogen sinde lagt skjul på

det har aldrig nogen sinde været venstre der har påstået

og regeringen transportministeren og regeringen og nu citerer jeg frit fra debatten

påstået at folk sidder flere timer i kø hver evige eneste dag i den københavnske trafik så er det bare jeg spørger en reduktion på tre minutter fra hillerød er det en betragtelig nedsættelse af den tid som man sidder i

så svarede transportministeren i

ikke på mit spørgsmål som jo var hvad skyldes skyldes den påståede øgede trængsel i københavn når vi ved at antallet af biler har været faldende både over søsnittet og over kommunegrænsen der må være nogle andre grunde

synes er en god idé at bygge infrastruktur for at spare forholdsvis kort tid det

nu henviser

også roligt gøre derfor må jeg så sige at så må herre martin geertsen vel også forholde sig til følgende tal trængselsafgiften giver op til fem tusind seks hundrede sparede timer for hovedstadens bilister om dagen det svarer til over to tusind ekstra arbejdsdage hver eneste dag ringen er i drift vejdirektoratet har beregnet at den enkelte bilist kan spare op til syv arbejdsdage om året i trafikken med indførelse

det synes jeg er rigtig godt fordi så skal herre

mange mennesker som gør noget så fornuftigt som at stå op om morgenen

man summerer de her tal og

de sammenlagte tal og det forstår jeg godt transportministeren gør men når man ser det fra den enkeltes hovedstadsborgers synsvinkel

betale ellevetusind kroner for tre minutter mere om dagen synes transportministeren

nødt til at gentage mit spørgsmål fra før vi ved at trafikken har været faldende over søsnittet siden to tusind og tre vi ved at trafikken over kommunegrænserne har været faldende siden to tusind og seks hvis det ikke er de flere biler for det kan det jo ikke være der er skyld i den påståede stigende trængsel i københavn hvad er det så

arbejdsomme mennesker sidder

dag efter dag og venter på

dokumenterede meget klart hvad det egentlig er det

og for samfundet som helhed så har vi jo lavet en meget

martin geertsen kan gå helt ned i nogle meget specifikke detaljer

det er jo nogle gennemsnitsbetragtninger og jeg er bare ikke et øjeblik i tvivl

der benytter helsingør og hillerødmotorvejen ind til københavn jeg er jo i den situation

nu er der fem og tredive minutters og nu er der fem og fyrre minutters

forsøger at gøre noget ved er det som

som et reelt problem i deres hverdag det forsøger vi at gøre noget ved

var et meget vigtigt ord der måske smuttede

jeg vil sige det på den måde at

vil jeg forhandle om med de partier som vil være med til at støtte et sådant fornuftigt initiativ

vil venstre også komme med i forhandlingerne om

havnetunnelen er af en sådan karat

bystyret i københavn er ikke en fuldstændig uvæsentlig spiller i det her og der har københavns overborgmester jo peget på to ting nemlig mere metro altså yderligere

transportministeren hvis det er sådan at han så at sige politisk set trækker tæppet væk under en af de varmeste støtter af betalingsringen herre jan e jørgensen gjorde før meget smukt rede for hvordan omegnsborgmestrene har det med med det her

men den eneste der har været en trofast støtte har

ser sig i stand til at imødekomme københavns overborgmester lige præcis på

et af de to punkter som overborgmesteren

nemlig påbegyndelsen af

skiller vandene i dansk politik

at få nogle ordentlige seriøse undersøgelser af

at det er et projekt af en vis karat som kræver nogle modige beslutninger og som kræver nogle beslutninger som sikrer en finansiering

ikke når vi taler om midlerne fra en trængselsafgift de skal bruges

jeg er enig i at vi skal have en havnetunnel og jeg er

man fra venstres side nu havde lyst til at støtte den her

sidde med ved bordet når pengene blev fordelt sådan i almindelighed synes transportministeren ikke at det ville være rimeligt over for de mange mennesker i hovedstadsområdet som

være med til at lægge pengene ved betalingsringen at de rent faktisk også får stillet bare nogenlunde i udsigt hvad det er de er med til at betale til altså hvad er det for nogle konkrete transportinvesteringer som transportministeren stiller folk i udsigt

ellevetusind kroner for at passere

mit sidste svar meget grundigt igennem

så må jeg virkelig have det læst igennem

vil også fremgå af det lovforslag som

af at de kommuner som er væsentlige spillere i det her

rådgive og vejlede i at finde ud af hvordan vi får investeret på den mest fornuftige måde så de der har mulighed for det får et alternativ

ikke transportministeren tror at betalingsringen ville glide lidt nemmere ned hos de mange mennesker som jo er kritiske over

for betalingsringen hvis det var sådan at transportministeren kunne løfte sløret for

for nogle konkrete projekter nu har vi jo lige hørt

ned ad brættet i spørgsmålet om en havnetunnel men hvad er det så mere konkret altså er det flere busser og i givet fald

s tog er det mere metro hvad er det helt konkret

være at det fik trængselsringen til at glide lidt nemmere

herre martin geertsen men det herre martin geertsen jo skal huske på er at her vedtager vi i realiteten en skattelov

forbedre den kollektive trafik i og omkring københavn

en meget klar målsætning så det

i tvivl om at hvis man ser det her i en

været i stand til at give nogle rigtig gode svar på de udfordringer som en moderne hovedstad i realiteten har

helt anderledes effektive og billige transportsystemer

helt overbevist om rigtig mange andre lande vil misunde os så kan venstre jo

folketingsmedlem for socialistisk folkeparti lisbeth bech poulsens opfordring i metroxpress den trettende januar

omegnskommunerne om at udvise solidaritet med københavnerne

god

på den bedste måde løser det her problem regeringen giver

i et lovforslag som kommer inden for nogle uger vi giver

vi synes er nogle alvorlige problemer og vi giver også nogle bud

var ministeren inde på at det var som om der var sket et skifte i dansk transportpolitik

en god tradition for brede trafikforlig når det drejer sig om alle større trafikale

det er jo netop regeringen og dens støtteparti enhedslisten som

venstre ikke vil gøre noget og hvad vil venstre der må jeg så konstatere at ministeren åbenbart ikke er særlig opmærksom på den store trafikaftale fra januar to tusind og ni hvor der netop

historisk forlig om en lang række konkrete projekter som vi satte i gang her i hovedstaden de er fuldt finansierede det er blandt andet derfor at kassen er forholdsvis tom nu

og også de nuværende regeringspartier har været med til at bruge pengene på fornuftige projekter der vil gavne trafikken i hovedstadsområdet samtidig iværksatte vi oven i købet nogle strategiske analyser som leder frem til at vi

ministeren og resten af regeringspartierne ikke er særlig

undrer sig over brugen af ordet solidaritet i sammenhæng med betalingsringen

hvert fald ikke solidarisk over for omegnskommunerne hvor borgerne rammes hårdt af ringen det er ikke solidarisk over for de titusinder af lønmodtagere som fra to tusind og fjorten formentlig skal til at betale ellevetusind kroner om året for at passe deres arbejde

den anden side af ringen og det er da slet ikke solidarisk over for de forholdsvis lavtlønnede borgere

selvfølgelig rammes forholdsvis meget hårdere end de mere velstillede borgere derfor vil jeg godt følge op ved at spørge hvad vil ministeren sige til de mange lønmodtagere som i øjeblikket er meget frustrerede over at skulle til at betale meget dyrt

jeg tror ikke at der som helst tvivl om hvor venstre

kristian pihl lorentzen det jeg var mere interesseret i var den måde

martin geertsen negligerede nogle minutter på

nogle minutter hvad nytter det så at investere i store infrastrukturprojekter vores to partier

investeret milliardbeløb hvor gevinsten i nogle situationer har været i omegnen af nogle minutter

glimrende at venstres trafikpolitiske ordfører

at selv om det måske kun er nogle forholdsvis få minutter

med blandt andet socialdemokraterne

blandt andet den store trafikaftale fra

tusind og ni det handler om at spare minutter men også om at sikre den fornødne kapacitet på blandt

omtales det at der skønsmæssigt spares

får en betalingsring det lyder jo godt det lyder besnærende men dykker man ned til hvad det betyder for den enkelte borger og bilist så bliver man meget meget skuffet

herre martin geertsen har tidligere her nævnt de meget få minutter som spares for eksempel fem minutter for kørsel mellem roskilde og rådhuspladsen altså forsvindende små besparelser for den enkelte så derfor vil jeg spørge ministeren

ikke at skyde gråspurve med kanoner at folk skal til at betale mindst tre hundrede kroner per time for at få så små

forbedringer i fremkommeligheden kan man ikke kalde det stor ståhej for ingenting og er det virkelig rimeligt at piske løs på bilisterne med en stor ekstraskat på at passe arbejdet når effekten i grunden bliver så forsvindende lille som jyde må jeg

en reduktion på fem minutter

pihl lorentzen at de projekter vi har planlagt men ikke gennemført endnu

en sparet tid på nogle forholdsvis få minutter skrotter

glemme det

jo virkelig et skifte hvis man på den måde negligerer det så synes jeg et eller andet sted det

når man nu henviser til den her miljørapport

ikke vil acceptere at der meget tydeligt står i den rapport at det her svarer til to tusind ekstra arbejdsdage hver eneste dag

frem det er det man kan læse meget tydeligt i den rapport som vi har fået og som jeg synes man også bør tage med i sine betragtninger ikke mindst

man får og så de store beløb man faktisk skal til at betale her

længere rejsetid vil de pågældende bilister der tager bilen i dag fordi de føler de

det har vi ikke fået særlig meget belysning af mange af dem vil jo få fordoblet eller tredoblet deres rejsetid

henvise til en stor artikel i jyllands posten i dag hvor dansk transport og logistik påpeger at der jo for den nuværende trængsels vedkommende

tale om en falsk trængsel forstået på den måde at det er et midlertidigt fænomen der skyldes meget store anlægsarbejder på metroen opgravninger ved nørreport omfattende arbejder for forsyningsselskaberne stort set næsten alle gader i københavn er jo gravet op lige nu

i samme artikel påpeges muligheden for at københavns kommune kan planlægge bedre således at der tages mere hensyn til fremkommeligheden blandt andet ved at indstille lysreguleringerne bedre lade taxier

er ministeren enig i at der for en stor dels vedkommende er tale

et regeringsskifte

ændre lidt på nogle lysreguleringer eller

i de ti år hvor man havde muligheden og ansvaret for det

at man meget hurtigt kommer i opposition og så er det nemt at være sådan lidt populistisk i

det er altså ikke et ordentligt svar til den der sidder nede på køge bugt motorvejen

nær sagt venter i rigtig meget tid som jeg

man sidder og venter i trængsel så er

udtalelse på altinget den trettende januar to tusind og tolv om at der i øjeblikket det vil sige inden lovgrundlaget er vedtaget arbejdes på at optage lån til milliardinvesteringer i den kollektive trafik inden indtægterne fra en eventuel betalingsring kan finansiere dem

i den kollektive trafik så der er plads til de ekstra passagerer som trængselsafgiften forventes at give og det fremgår jo sådan set også meget tydeligt af

så skal vedtages i morgen her er afsat otte hundrede million kroner til at forberede bedre kollektiv trafik inden trængselsafgiften træder

sige at jeg finder det lidt underligt hvis

den midlertidige trængsel i københavn er faktisk noget der er påpeget af blandt andet dansk transport og logistik

er en populistisk organisation her i danmark men en seriøs organisation desuden

nogle af de ting jeg fremhævede her jeg betragter også fdm som en seriøs organisation men men jeg synes ikke rigtig jeg fik noget svar på det spørgsmål jeg stillede her

der står altså at læse i dagspressen at at man

satser på at optage milliardlån

venstre kan komme med i en aftale hvis vi støtter betalingsringen sådan har jeg også forstået

vi vil gerne være med til at finde nogle løsninger i øvrigt men betalingsringen bliver ikke en del af det så hvis det er de ti milliard

vi taler om og det har ministeren så ikke helt klart bekræftet her så vil jeg

ministeren om han virkelig mener at det er realistisk at få det betalt tilbage i vor tid om jeg så må sige vi ved at i stockholm som jo er en lidt større by end københavn er den årlige nettoindtægt fra betalingsringen

ministeren at en sådan lånoptagelse med en tvivlsom tilbagebetaling

i nærheden af at kalde nogen af de organisationer populistiske slet ikke

ved at taxaerne kunne køre i busbanerne og man kunne stille på lysreguleringerne

forløbne ti år så igen det er jo

er afsat otte hundrede million kroner til at forberede de tekniske installationer i forbindelse med trængselsafgiften og til at udvide kapaciteten er der mere vil det så fremgå af det lovforslag som kommer inden for de næste to tre uger der vil man også helt konkret kunne se

men men i forhold til de forventninger og ønsker jeg har noteret mig fra forskellige grupper så må vi sige at de otte hundrede million kroner rækker som en skrædder et vist sted altså

rent teknisk installation af betalingsringen det kan måske dækkes af de otte hundrede million kroner men jeg har da noteret mig at der er meget store ønsker blandt andet fra omegnskommunerne men også fra københavns kommune om nogle forudsætninger der skal være på plads inden man kan acceptere en betalingsring jeg

der er et parti nemlig enhedslisten som har klare forventninger om det går jeg ud fra at socialistisk folkeparti også har i hvert fald var deres formand

en markant sænkning af prisen i den kollektive trafik så jeg må sige at de der otte hundrede million kroner

få ben at gå på så jeg vil spørge om ministeren kan bekræfte eller afkræfte at regeringen agter at lånefinansiere driftsudgifter til en sænkning af priserne i den kollektive trafik

at de store ønsker som jeg nu kan fornemme venstre også nærmest omklamrer og

få foretaget de investeringer men hvor vil venstre skaffe midler til det hvis man ikke havde indtægterne fra en trængselsafgift

hvor man siger ja til alt muligt men ikke

set sige at en trængselsafgift som bliver ført tilbage til området

som blandt andet omegnsborgmestrene har givet udtryk for også kan blive til virkelighed vi får

faktisk mulighed for at finansiere noget som vi ellers ikke ville kunne komme i nærheden af med den økonomiske situation som vi er i så det er meget nemt for venstre

ligner en form for finansiering til

det kan vi sagtens have forskellen er jo at ministeren og og de andre partier i regeringen har valgt en løsning hvor man udvælger en bestemt gruppe i befolkningen nemlig dem og specielt børnefamilier der er nødt til at bruge deres bil for at passe deres arbejde det primært lønmodtagere det er altså dem

om de tilfældigvis bor på den ene eller den anden side af ringen det er jo den store forskel om der så kommer finansiering til projekter ja nu er det heldigvis sådan at infrastrukturfonden er disponeret på nuværende tidspunkt men ministeren ved jo også godt er tredive procent overhead på hvert eneste projekt der er igangsat og konjunkturerne er gunstige så

fremme i pressen at sund bælt er nævnt

en mulighed for at

med hensyn til lånoptagelse

kan det næppe overraske at venstre er stærkt imod sådanne planer derfor vil jeg bede ministeren bekræfte at der ligger et bredt historisk politisk forlig bag hele konstruktionen omkring sund bælt og at en en eventuel involvering af sund bælt vil forudsætte at alle forligspartier støtter

og vi i bedste fald

brug for noget af det så ville der vel næppe

til de vvm redegørelser som vi får nu her i den kommende tid

kristian pihl lorentzen også ganske klart gør opmærksom på

noget der bare ligner finansiering med for det har herre kristian pihl lorentzen ikke indtil nu i hvert fald det har regeringen derimod

være sikker på at dem lever vi op til

transportministeren det næste spørgsmål spørgsmål tre og tyve er til ministeren for by bolig og landdistrikter af herre leif mikkelsen

hundrede og halvfjerds studiepladser til maskinmesteruddannelserne hvor en hundrede og fem og tyve af studiepladserne tilfalder aarhus og københavn

kun en håndfuld tilfalder simac i svendborg er udtryk for en generel holdning i regeringen om at mindske aktiviteten

det giver mig anledning til at

først vil jeg godt sige at jeg synes det er meget positivt

bruges rigtig bredt og bruges ikke kun af de søfarende erhverv men

hundrede og halvfjerds nye studiepladser

blevet nedlagt af den tidligere regering og derudover opretter regeringen så nu fem og halvfjerds helt nye pladser

for maskinmesterskolerne i de mindre byer betyder det at de får stort set det antal pladser som de hver især havde til ansøgere i to tusind og elleve

i de mindre byer får mulighed for at optage så godt som alle ansøgere ud af de fem og

er altså tale om en opprioritering af maskinmesteruddannelsen i større og

men som i særlig grad kommer landdistrikterne til gode

til antallet af ansøgere det er på ingen måde regeringens politik at mindske aktiviteten i landdistrikterne placeringen af de en hundrede og halvfjerds studiepladser

konkrete efterspørgsel og man må jo sige

i svendborg ærgerligt nok for jeg så gerne

må jeg henvise til uddannelsesministeren som jo er sektoransvarlig på uddannelsesområdet

gerne understrege at regeringen prioriterer uddannelsesmuligheder

i landdistrikterne og min egen rolle som landdistriktsminister er jo at sikre at regeringen til stadighed

vi har jo ført en række samtaler om den her nyskabelse den her ministerstilling som især skulle tilgodese

det er en nyskabelse og derfor skal der trædes nye fodspor og derfor har jeg

andre områder hvor man i regeringen har drøftet hvordan man kunne

derfor det bekymrer mig lidt hvis det eventuelt er resultatet af ministerens kamp

til københavn fem og halvfjerds pladser til aarhus og fem til svendborg nu er svendborg jo et område som ministeren kender særdeles godt

det relevant at diskutere tæt at at den uddannelse i svendborg også har andre elementer i sig end lige præcis maskinmesteruddannelsen og og derfor er det

min interesse er afdække om det er for at lukke munden på kritikere at man har etableret et sådant ministerium

når ministeren læner sig op ad en fordeling som er den samme

på maskinmesterskolerne uden for aarhus og

et udtryk for at man forsøger at opfylde

det skal man da huske at have med men derimod kan man ikke

synes egentlig vi er kommet et stykke videre og vi skulle ikke nedlægge pladser det er den ene del af det det ville også

de rigtige og de vigtige at fordele efter på den her

fulgt hvad der var sporet fra den tidligere regering som ikke havde en minister for det her område

ministeren sikkert sagtens tolke at det var fordi den regering vi havde tidligere gjorde mindre på det

det er rigtigt så var fordelingen jo ikke i orden dengang fordi man ikke havde nogen der prioriterede det her område derfor var mine forventninger sådan set store til ministeren for det her område

kunne jo så i bedste fald nå frem til

ikke ud fra at ministeren er særlig interesseret i men

der kommer resultater ud af det forbedringer

er stadig har ministeren sovet i timen da der skulle fordeles

landdistrikter og den million mennesker der bor derude det synes jeg er rigtig vigtigt jeg har i dag

gode dialoger vi har med hinanden om alt muligt

er ansøgere til altså

uden for de to store byer så ville det være underligt at

at kan forstå selv om vi jo har en fælles interesse i

i svendborg og jeg er meget opmærksom på

kommer der sikkert heller ikke flere ansøgere for så har man søgt andre steder men jeg spørger stadig væk ind til det

at placere uddannelser eller andre ting derude der skal jo en offensiv strategi til sådan at der faktisk

til at man bare konkluderer at der

jeg efterlyser bare udvikling og og

til at indrette sig sådan

den konkrete sag i svendborg som jo bør interessere ministeren meget

ministeren nogen garantier i dag overhovedet ikke på nogen områder og hverken mundtligt eller skriftligt

sikre at der er uddannelsespladser til stede i et givet område må jeg ikke sige at

men navigationsuddannelserne er meget meget

på ærø det er nogle af de ting vi skal se

vi skal udbrede via teknologien

købet lidt flere aarhus og

det har ansøgere til men lad os gå ind i dialogen og strategien for

anerkender ministeren at den ghettoindsats i udsatte boligområder som dansk folkeparti har medvirket til viser en positiv effekt

skal herske tvivl om at jeg fuldt ud anerkender den boligsociale indsats der støttes af landsbyggefonden

i vores udsatte boligområder centeret for boligsocial udvikling har undersøgt

tretten boligsociale indsatser i udsatte boligområder på fire år er der faktisk sket og det er ret markant et lille fald i antallet af sigtelser hvor det

det har stor betydning for de unge

resultatet viser at en boligsocial indsats kan bidrage

vi skal stadig væk have fat i de unge før de roder sig ind i problemer det

lektiecafeer

det er meget positivt på baggrund af at

ikke anerkender dansk folkepartis indsats så det er utrolig positivt og det

er med i regeringsgrundlaget betyder det så at

er nødvendigt med to hundrede ekstra

i ti år og kender virkeligheden derude

ikke i tvivl om at det at man laver

jeg tror ikke på at det hjælper at sætte fjorten årige i

godt understrege at man har bygget på de erfaringer som forskellige partier har haft igennem mange år

man ikke skal underkende at der jo også

vi går ind og tager fat i de der subkulturer vi tager fat i øget

og vi skal selvfølgelig være opmærksomme på

socialdemokraterne og sf fra oktober to tusind og ti

står at oprydningen i ghettoerne kun kan ske ved hjælp af talstærk tilstedeværelse af politiet der står at det er naivt at tro at borgerne i ghettoerne selv kan løfte opgaven det kræver en stærk politiindsats så vil jeg bare lige spørge igen om det er fuldstændig udelukket

sikkerhed og en tryghed for borgerne derude samtidig med at vi tager fat i de miljøer

det er jo altid godt med et godt samarbejde og jeg synes det er positivt at ministeren kvitterer

ghettolisten er faldet er også meget positivt

ghetto har altinget jo lavet en undersøgelse

ordet ghetto

også den lidt hårde indsats over for de udemokratiske miljøer der findes rundtomkring i

er bekendt med at by og boligudvalget vil afholde en eksperthøring om forrentning af lejernes depositum her i begyndelsen af året

diskuteret længe også fru louise schack elholm har været involveret

ordfører for regeringspartier men i beretningen over beslutningsforslag nummer b en hundrede og fjorten fra maj to tusind og elleve blev et flertal i det daværende boligudvalg enige om om at søge ikke blot forrentning af

boliger belyst nærmere gennem en høring hensigten skulle blandt andet være at få belyst forudsætningerne for en ensartet behandling af lejerne i den almene sektor og den private sektor udvalget har som forberedelse til høringen stillet mig en række spørgsmål som jeg har besvaret om retsstillingen i andre lande og hvordan man har regler for forrentning af depositum det er min opfattelse at det kan komme til at påvirke den

i folketinget på forhånd giver udtryk for min holdning til emnet derfor

på nogen måde skal påvirke vores høring vi skal jo have forskellige eksperter ind at fortælle om det og derfor

relevant at vide hvor regeringen står i det her spørgsmål så jeg synes det er helt naturligt at spørge hvor står ministeren

at der efter de gældende regler er mulighed for at regulere størrelsen af de indbetalte

der er en lang række andre forhold som jeg går ud fra at selve

er det var jo netop baggrunden for at både venstre og

man bare gør på den baggrund kunne

i forvejen meget kompliceret lejelov

indfører noget der er så kompliceret som det her i en lejelov der i forvejen er alt alt for kompliceret det tror

det principielle i det er det med at brugen af depositum er en god måde

derfor synes jeg også det kan være rimeligt at undersøge mulighederne

hvordan man på en hensigtsmæssig måde udformer bestemmelser

over for udlejeren ved fraflytning forrentes til

mange steder indgår den forrentning jo

det er jo en rimelig ukompliceret måde

synes det er rimeligt at man undersøger hvordan

den bedste måde at gøre det på uden at jeg sådan skal foregribe høringens resultat men men det er vel netop den opgave

hvor fuldstændig umuligt og uhåndterbart det her

i forhold til administrationen i forhold til det bureaukrati man laver vi har som ministeren også ganske rigtigt siger en meget kompliceret lejelov det må man sige og vi har ikke bare en vi har endda to og de er begge to meget komplicerede

er jo ikke fordi vi mangler komplikationer

eller indviklede ting på boligområdet og man kunne godt overveje om det virkelig er nødvendigt at indføre flere bureaukratiske regler

det her fastfrosne boligmarked og derfor er

hensigtsmæssig måde at indrette boligmarkedet på at indføre

bliver givet det kunne jo også

den endelige udformning af et sådant forslag der måtte komme

afhænge af udformningen som jeg nævnte af forrentningskravet om forslag til forrentning af depositum

ikke skal kompenseres for at skulle forrente lejerens depositum

jeg mene at det vil ændre den økonomiske balance mellem

så fald af lejeindtægten komme til at bære udgifterne til forrentning af det indbetalte depositum

den enkelte lejer forskelligt hvis udgifterne til forrentningen kommer til at indgå i lejen som en driftsudgift altså det vil være ens for alle

kender på området men som det

hvordan man lægger den her hvis man vil udforme en sådan model

udgangspunkt i at man kompenserer udlejer for

er positivt fordi vi må jo sige at i danmark har vi et meget reguleret marked og man ville påføre nogle folk nogle tab helt uden tvivl

man valgte at gøre det ukompenseret men så kan man så samtidig sige sige at hvis man nu vil kompensere udlejer for det hvori er gevinsten så hvori er gevinsten andet end at det bare er endnu mere bureaukrati

den økonomiske balance mellem lejer og udlejer og at ministeren ikke vil indføre noget

set gerne takke ministeren for at ministeren giver udtryk for

her det sætter jeg utrolig stor pris på for det var noget man godt kunne frygte dengang man læste beslutningsforslag nummer b en hundrede og fjorten som socialdemokraterne fremsatte sidste år

store indskud man giver nogle steder

tredje eller fjerde model så derfor

som fru louise schack elholm siger i et meget bureaukratisk system og

fru louise schack elholm og tak til ministeren for by bolig og landdistrikter det næste spørgsmål er til beskæftigelsesministeren

spørgsmålet lyder således vil ministeren definere ordet øremærke som det fremgår af

fem og tres hvor der står at regeringen vil øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden og vil ministeren herunder redegøre for om øremærke skal forstås

sådan at de op til tre måneders barsel bortfalder såfremt

for nylig og jeg kan sige til spørgeren at der ikke er sket nyt i sagen på de få dage der

siden vi behandlede spørgsmålet i

den del af regeringsgrundlaget der handler om øremærket barsel til fædre der

på nuværende tidspunkt et lovforslag

i øvrigt gode nordiske erfaringer der er med

sikre mere barsel til fædre

kan jeg jo kun stille spørgsmål til ministeren og håbe på at ministeren

klar endnu kan ministeren så forestille sig at nogle familier

mest praktisk at den ene af forældrene

kan det ikke lade sig gøre for den ene af de to forældre at tage

men det er ikke muligt inden for indeværende lovgivning som altså er vks

det er ikke et opgør med den nuværende fleksible

jeg tænker på jeg tænker på om ministeren

det måske kan være mest praktisk for en familie at det kun er den ene der tager barselen

der er allerede i dag uger der er reserveret til henholdsvis moderen og

er nogle familier der måtte finde det mest praktisk kan det ikke lade sig gøre under den lovgivning der gør sig gældende i dag og som jo er fremsat og vedtaget af den tidligere vk regering plus parlamentarisk grundlag så det kan faktisk ikke

ikke taler om noget konkret

forestille sig at der er behov for det jeg spørger ikke om ministeren vil gøre op med det nuværende

det i nogle familier er mest praktisk at det kun er den ene der tager barselen

forestille sig hvis nu vi lægger de barselordninger væk

den lovgivning der gør sig gældende i dag og den tidligere vk

regeringen har valgt at at fundere barsellovgivningen på så har

hænger sammen med en række forskellige ting og vi er altså af den grundlæggende overbevisning at vi skal gøre hvad vi kan for at understøtte en god balance mellem arbejds og familieliv

fleksible barsel er tilfredse med fordelingen og vil ministeren på den baggrund redegøre for hvorfor regeringen agter at ændre en barselordning

så massiv opbakning blandt

om evaluering af den fleksible barselorlov det fremgår ikke af spørgsmålet men det vælger jeg at lægge til grund og i så fald kan jeg bekræfte at den evaluering viste at forældrene på det tidspunkt var tilfredse med deres indbyrdes fordeling af barselorloven det synes jeg er rigtig positivt

rigtig mange yngre mænd og kvinder i danmark der er glade for at vi som et af de få lande i verden har en lang barselorlov hvad det også er regeringens holdning at vi skal vedblive med at have i øvrigt oplyse at den samme

viste at næsten fire ud af ti

hver fjerde af de adspurgte kvinder var af den opfattelse at en øremærkning af én orlovsperiode til

og er dem der har brugt den det er ikke en undersøgelse der er lavet blandt befolkningen og er meget mangfoldig nej det er familier der lige har benyttet sig af den fleksible ordning

de forældre der har svaret i

falsk bevidsthed altså at de enkelte familier ikke selv ved hvad der er godt for dem

der har tilkendegivet at de er yderst tilfredse med den er det i virkeligheden udgangspunktet

insisteren på at tvinge barselordningen ned over hovedet på folk en ordning som

bevidsthed når det handler om mænds og kvinders mulighed for at tage barsel jeg er optaget af at

familielivet og jeg er optaget af ligestilling mellem mænd og kvinder

er givet en interessant diskussion hvis man er optaget af det

noget der optager mig synderlig meget som beskæftigelsesminister derimod er jeg optaget af

sikre at der er en ordentlig lovgivning sådan at vi får sikret en balance mellem arbejds

helt grundlæggende

der gør sig gældende i danmark indlægger at jeg som individ skal være tilfreds med alle aspekter jeg er er udpeget som beskæftigelsesminister og har et ansvar for den lovgivning der vedrører min ressort mine personlige følelser synes jeg

i den sammenhæng når vi tilrettelægger en

er vi optaget af flere spørgsmål vi er først og fremmest optaget af

når vi har en barsellovgivning er det jo først og fremmest for at beskytte

hvad angår arbejdsmarkedet når vi taler om barsel er det derudover

adressere spørgsmålet om sammenhængen mellem arbejde og familieliv i et samfund hvor det

meget almindeligt at både mænd og kvinder går på arbejde

når vi taler om barsel der knytter sig til ligestilling mellem mænd og kvinder og dermed også både mænds og kvinders rettigheder og så er der derudover en række strukturelle spørgsmål der handler om arbejdsudbud adgangen til dagtilbud af høj kvalitet og den måde vi i øvrigt indretter vores velfærdssamfund på

følelser er ikke noget jeg synes man skal vægte særlig højt når man tilrettelægger en lovgivning hensynet til

det næste spørgsmål

dansk lovgivning efter vedtagelse og ratifikation af handicapkonventionen sikrer at en pårørende til eller en værge for en hjerneskadet eller handicappet med andre psykiske lidelser kan lave aftaler i alle økonomiske og personlige

i forbindelse med levering af hjælp til den handicappede i egen privat bolig men at de af den grund ikke indgår som

og funktioner som arbejdsleder serviceloven sikrer en bred vifte af muligheder for at yde hjælp til borgere der har et handicap det kan være personlig hjælp og det kan være praktisk hjælp det kan være ledsageordning eller socialpædagogisk bistand serviceloven sikrer også at kommunerne kan yde handicappede den nødvendige hjælp de har behov for uanset hvilken type bolig de bor i der er dog knyttet visse betingelser til nogle af servicelovens muligheder det gælder blandt andet servicelovens § fem og halvfems og § seks og halvfems om borgerstyret assistance vi kalder

hvor vi stiller krav og hvor hjælpen ydes som et kontant tilskud til at man selv kan ansætte hjælpere i bpa ordningerne gælder det at den person der modtager tilskuddet hvad enten det er den handicappede selv eller det er en nærtstående som minimum skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne det vil sige at den handicappede eller den nærtstående selv står for for eksempel at ansætte og oplære de nødvendige hjælpere og varetager den nødvendige daglige instruktion

lægger vagtplaner for hjælperne og så videre arbejdslederopgaverne følger dermed som betingelse en bpa ordning men er selvfølgelig ikke en generel betingelse for at få hjælp efter serviceloven

borger eller en pårørende at hjælpen skal ydes som et kontant tilskud til at man selv kan ansætte de nødvendige hjælpere

bpa ordningen er et tilbud så hvis

under ingen omstændigheder automatisk overtager jobbet

forstod spørgsmålet rigtigt men hvis borgeren eller en pårørende ikke ønsker at varetage de opgaver der

som eksempelvis optræning vagtplaner det praktiske arbejde så må kommunen yde den

at finde ud af hvor forpligtelsen ligger henne hvis man ønsker en bpa ordning og hvis man som værge ikke ønsker at indgå som

kan varetage de funktioner det har ikke noget at gøre med som jeg sagde i mit indledende svar med reglerne

det næste spørgsmål er også til social og integrationsministeren

over for kommunen at sikre den handicappede et udvalg

støttetilbud i eget hjem

at jeg er meget optaget af at sætte fokus på hvordan vi kan forbedre forholdene for mennesker som har en funktionsnedsættelse jeg ønsker at danmark skal være et samfund hvor alle har lige muligheder og hvor vi sikrer bedre levevilkår for de mest udsatte grupper og det gælder naturligvis også

som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

at alle også dem med handicap har mulighed for at leve et så selvstændigt liv som det overhovedet er muligt i forhold til reglerne om værgemål

ind under justitsministerens område og det gælder også hvilke anliggender anliggender værgen

med videre til en borger på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov

hvis en borger eller dennes værge er

i en afgørelse om hjælp fra kommunen er der mulighed for at klage over afgørelsen efter de

har ret til at sikre at der er et udvalg af støttetilbud i den kommune og

selv har mulighed for at påvirke

jeg afbryder lige for at få forklaret hvad det

at skifte kommune hvis man er handicappet så vil mange handicappede

man flytter til hvilke muligheder kan i tilbyde mig

hjælp osv har den handicappede ret til at få det at vide af kommunen inden vedkommende flytter til kommunen

noget hvis min besvarelse ikke bliver fyldestgørende nok

kommunalbestyrelsens opgave efter en konkret og individuel vurdering at yde tilbud og vurdere hvilke tilbud der er behov for det kan muligvis godt være vanskeligt

at kortlægge hvilke behov og hvilke tilbud der er behov for

muligheder man nødvendigvis ville have såfremt man valgte at flytte fordi det altid er kommunens ret at træffe en konkret og individuel vurdering på baggrund af de nuværende behov så jeg

jeg vil vende tilbage til ministeriet og opklare om jeg har svaret

værge forsvarligt kan varetage flere hundrede handicappedes interesser på en gang som det for eksempel fremgår af visse historier i

at henvise til at reglerne om værgemål hører ind under justitsministerens område og det gælder også hvilke anliggender værgen

flygtningebørn der har fået opholdstilladelse i danmark ikke har fået de

uledsagede flygtningebørn udgør nogle af de allermest sårbare grupper i vores samfund og der har vi naturligvis en forpligtelse til at tilbyde dem den hjælp som de har behov for sådan at de kan blive taget godt imod det er børn som er flygtet som er uden forældre og som står på helt bar bund og som har behov for

at sige tak for spørgsmålet jeg synes det er rigtig relevant indledningsvis kan jeg oplyse at alle uledsagede mindreårige asylansøgere får udpeget en personlig repræsentant under asylsagens behandling medmindre ganske særlige grunde taler imod når en uledsaget mindreårig udlænding der er omfattet af repræsentantordningen får opholdstilladelse udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver det er statsforvaltningerne der udpeger den midlertidige forældremyndighedsindehaver for uledsagede mindreårige udlændinge der har fået opholdstilladelse i danmark udpegningen sker efter indstilling fra røde kors eller tilsvarende organisation eller fra barnets opholdskommune statsforvaltningernes opgave er at sikre at den pågældende person kan træffe beslutninger som er nødvendige for barnets hverdag og som vil støtte barnet i kontakt med myndighederne med mere det er derfor vigtigt at der udpeges en egnet og kompetent person erfaringerne viser desværre at det har været svært at finde egnede personer til opgaven

at mange frivillige har meldt sig til hvervet

jeg er meget enige om at det at det her er en vigtig sag og jeg fornemmer

set heller ikke at der er den store uenighed

i den her sag jeg fornemmer også at at tallet

de fire og halvtreds er meget svingende fordi der jo i nogle perioder kan være mange børn eller relativt mange børn og i andre perioder kan der være lidt færre og der kan det

en løsning hvor rigtig mange har meldt sig

at der er behov for dem så dem der har lyst til at være frivillige

kan oplyse at der lige nu er tyve uledsagede mindreårige udlændinge som venter på at få udpeget en forældremyndighedsindehaver sidste år behandlede statsforvaltningerne cirka en hundrede og fyrre sager så der er et godt flow

forældremyndighedsindehaver som de har behov for derfor vil jeg sige at med den pressedækning der har været nu så tror jeg

at det kommer til at ske så hurtigt som det er intentionen til gavn for de børn som har behov for at der bliver udpeget en forældremyndighedsindehaver der kan varetage deres interesser

lige er blevet besvaret jeg vil gerne endnu en gang starte med at understrege at uledsagede flygtningebørn tilhører en ganske udsat gruppe fordi det som navnet siger både er flygtninge og børn jeg kan i den forbindelse henvise til at ankestyrelsen på vegne af det tidligere integrationsministerium i december to tusind og ti udgav en rapport om modtagelsen af og indsatsen over for uledsagede mindreårige i kommunerne undersøgelsen peger blandt andet på at de uledsagede mindreårige kræver en særlig indsats og at det er en udfordring i forhold til kommunernes indsats for uledsagede mindreårige

jeg er meget opmærksom på at det er vigtigt at der er en tilstrækkelig mængde interesserede som ønsker at blive frivillige forældremyndighedsindehavere og at der fortsat

om at det her er et meget meget væsentligt problem og at det er noget vi skal have løst jeg synes jo så faktisk at det ville klæde folketinget hvis vi kunne gøre det i fællesskab og det er også derfor at jeg spørger ministeren om der er lagt op til nogle konkrete initiativer

jeg er fuldstændig enig med ministeren i at hvis man

er mindreårig og kommer til danmark tilhører man simpelt hen efter min bedste overbevisning den allersvageste gruppe i i danmark

så godt tænke mig at høre hvilke overvejelser ministeren gør sig

for at meldingen kommer fra venstre om at man ønsker aktivt at være medspiller på den her dagsordenen det synes jeg er glædeligt og jeg synes at

selvfølgelig skal vi være fælles om det her

ikke nogen der har interesse i at vi i fællesskab i folketinget ikke gør alt hvad vi kan for at hjælpe flygtningebørn

det burde jo spænde fra den ene ende af salen til den anden så tak for

vi har jo i regeringen

og lavet aftaler de aftaler er jo desværre lavet uden venstres medspil

hvis venstre ønsker at være med når vi i fællesskab skal definere også en integrationspolitik og også en indsats for hvordan vi tager os af vores flygtninge i danmark

gerne kvittere for det er jo dejligt at se en regering

sådan at der har ligget rigtig mange invitationer

regeringen har gjort det som regeringen ellers anmeldte før valget

arbejde på brede forlig her i folketinget når det så er sagt

synes jeg ikke at der skal gå polemik i den her sag jeg vil blot igen sige at fra venstres side er vi

meget optaget af den her sag meget optaget af at vi får løst den her helt konkrete problemstilling

overveje at løse det ved at ansætte folk eller andet jeg vil gerne sige at

frivillighedens vej altid er den bedste også fordi der uden tvivl meget stort engagement

nogle af de her voksne der går ind i arbejdet men jeg kunne godt

nogle rigtig gode takter det er noget som er dokumenteret ved den rapport som jeg nævnte tidligere og

er et arbejde der er udsprunget af det der blev sat i gang af det tidligere integrationsministerium i midten af to tusind og elleve og som foreløbig altså har vist sig at være rigtig rigtig godt

overveje hvordan vi kan systematisere indsatsen så den kan forbedres og også hvordan vi kan sikre at

alle der er interesserede kan blive forældremyndighedsindehavere

så vi kan få en ensartet indgang og introduktion til hvervet så jeg lytter meget til de anbefalinger der ligger og glæder mig endnu en gang over at venstre

melder at man gerne vil være med vi har masser af andre forlig og store aftaler vi skal til at

glæder mig meget hvis det er noget der kan ske i fællesskab i den her aftale og i det videre forløb skal venstre i hvert fald være hjertelig velkommen for i vores regering er

der er jo ikke faldet en eneste invitation af

forhandling på noget område når det handler om

sådan at der vil blive indkaldt til forhandlinger omkring

for det drejer sig om at vi skal styrke vejledningsindsatsen og følge op på

er ikke sikker på at jeg synes

men det glæder mig at vi alle sammen er enige i at de anbefalinger der ligger i rapporten fra røde kors

i gang under den tidligere regering er de anbefalinger man

videre med selvstændige forhandlinger synes jeg ikke rigtig det kan bære men jeg vil gerne sige i forhold til

området for personsager når det drejer sig om asylområdet

ganske snart at lægge nogle sager frem og det drejer sig om social kontrol og om hvordan vi bekæmper æresrelateret kriminalitet og i den forbindelse indbyder jeg også meget gerne til brede forhandlinger så venstre skal være hjertelig velkommen vælger man at

vores dør er bestemt ikke lukket vi vil gerne være en regering der har et bredt samarbejde og vi byder naturligvis venstre hjertelig velkommen

og til ministeren næste spørgsmål er til fødevareministeren

jørn dohrmann fra dansk folkeparti

mange små danske fødevareproducenter såsom små lokale slagtere og gårdbutikker

at der er nogle generelle regler der gælder for virksomheder som sælger varer over større afstande og i større mængder

for mindre gårdbutikker feks

har været udnyttet meget voldsomt under den tidligere regering og der har kommissionen grebet ind og sagt det må i ikke vi har faktisk fået en åbningsskrivelse i danmark fordi vi ikke har gjort det godt nok den tidligere fødevareminister har så over lang tid forhandlet med kommissionen om hvor grænsen går og grænsen går altså her ved de

det er fuldstændig bøjet i neon der er forhandlet så

fødevareminister og kommissionen

er et spørgsmål om fødevaresikkerhed

lokale specialiteter og at man ligesom også er med til

ministeren ikke er så optaget af kan ministeren

forklare hvad forskellen er

slagterbutikken eller gårdbutikken

plejehjem der så ligger de her en og halvtreds

godkendt hvori består forskellen her hvori består fødevaresikkerheden som ministeren jo

det der ligesom står til troende for alting her vi mener at

passe på at omkostningerne ikke bliver for store men det er måske ikke noget regeringen er optaget af her i den videre proces

støttet den tidligere regering at

da fødevareministeren hed henrik høegh og kom fra venstre

herre jørn dohrmann skulle respektere

noget hans eget parti har været med til at bakke op om

de får lov til noget særligt og så

der er store og producerer større mængder

endnu bedre fødevaresikkerhed det er altså de forhandlinger som den tidligere minister har

se at vi kan komme til at rykke mere på den her sag så jeg synes

den gode historie derude med at vi gerne vil have de her kvalitetsprodukter

vi også gerne vil have er jo at man

i de andre lande og der vil jeg godt have ministeren til at forklare hvorfor

og halvtreds i danmark den forskel burde jo ikke finde sted hvis det var at man havde de samme regler i hele eu

klokkeklare ens regler man kan endda konstatere at

jeg ikke har indført nogen regler endnu på det her område hvad vil ministeren gøre ved det og hvordan vil ministeren skabe vækst ude i de her områder hvis det er man bebyrder dem med nye besværlige regler

er fødevareproduktion og noget af det jeg virkelig prøver at understøtte

de lokale gode råvarer

tage hele det nye nordiske køkken som danmark er blevet berømt for ude i verden og få det ud i landet at vi netop

specialiteterne frem men det skal ikke være på bekostning af fødevaresikkerheden det skal være varer som er produceret under høj sikkerhed ellers

heller ikke nogen penge i det det synes jeg er meget vigtigt at slå fast det her er et spørgsmål om fødevaresikkerhed der skal være en vis kontrol med varerne hvis man producerer en hel masse spegepølser og kan sælge for millioner af kroner af spegepølser kan man også godt lade sig autorisere som en engrosvirksomhed og dermed sikre at der er en tilstrækkelig fødevarekontrol

fra det her plejehjem må man godt levere direkte

overhovedet ingen sikkerhed for at de fødevarer er i orden og

skulle underlægges de her strenge engrosregistreringsregler

er mange udeomkring i de danske stuer der ikke forstår at dem der ligger

jeg spørger ministeren hvor mange arbejdspladser vil det her koste at man indfører bureaukratiske regler ekstra omkostninger for de små erhvervsdrivende hvordan får vi den gode madkultur de gode oplevelser ude fra de specielle områder i danmark ind til byerne hvis det er man laver sådan nogle

for hvornår det er for småt til at man vil gøre noget ved det og hvornår det er så stort at man skal sikre en bedre fødevaresikkerhed det er det det her

til fødevareministeren herre

stor skade for mangfoldigheden

man egentlig altid har gået og brystet sig af med at sige

faktisk det hele i eu jeg kan forstå at ministeren på den her måde ikke ønsker at gøre brug af

indflydelse som man i hvert fald selv siger man har

de danske fødevareproducenter bliver taget som gidsler fordi

produkter til en ordentlig pris og dermed ikke være konkurrencedygtige hvordan vil ministeren rette op på de skævheder

slet ikke har gennemført de her ting på nuværende tidspunkt er det virkelig ikke noget der optager ministeren at det her

at skabe arbejdspladser ude i de tyndtbefolkede områder

nationalparker som egentlig skulle gøre

oplevelser sælge nogle kvalitetsprodukter fra et lokalt område er det slet ikke noget der gør indtryk på ministeren at man på den måde kunne være med til at skabe arbejdspladser

at man siger at de danske producenter skal have nogle ekstraomkostninger færre arbejdspladser ude i de lokale områder

et tydeligt tegn på at den her regering jo kun tænker på at centralisere flytte arbejdspladser udefra og ind til københavn

ved at ændre den her regel men jeg kan i hvert fald sige meget klart

at danske arbejdspladser

vi gerne vil hele den grønne omstilling og udvikling som vi gerne vil have for dansk landbrug og dansk fødevareproduktion ikke skal baseres på sjusk med reglerne om fødevaresikkerhed

parat til at gå ned og på at få ændret de her regler

de forhandlinger er nu afsluttet

den tidligere fødevareminister det det her handler om er jo at der er nogle små virksomheder som skal undtages fra den

men de større virksomheder skal selvfølgelig leve op til fødevaresikkerheden og hvis vi skal basere noget som helt eksporteventyr på det her så skal fødevaresikkerheden

en virkelig dårlig fødevarehygiejne i de her små specialbutikker som ikke har

at ministeren har et alvorligt problem

ministeren siger ja til

her fødevareproducenter de lokale producenter

få et større marked og dermed skabe flere arbejdspladser er det ikke bare lidt søgt

producenter så havde ministeren måske sørget for

der er en bagatelgrænse små gårdbutikker ligger inden for bagatelgrænsen og hvis man bare sælger lokalt

så bliver man ikke kontrolleret så tit men lige så snart man kommer op i en vis volumen så bliver der altså stillet større krav og så skal man lade sig autorisere som en engrosvirksomhed og det er virksomhedens ansvar at leve op jeg siger ikke at der er nogen som helst der sjusker jeg siger at jeg ikke er parat til

eu i den her sag jeg har ikke tænkt mig at starte det danske eu formandskab med at overtræde reglerne som

tåbelige regler som er er skævvridende for konkurrencevilkårene og at det koster arbejdspladser ude

er problemer med fødevaresikkerheden

hvis det var fødevaresikkerheden det kneb med

man lukket butikken og derfor holder argumentet selvfølgelig ikke

hvor madmor står ude i køkkenet og laver mad til børnehavebørnene er underlagt en form for kontrol

man underlagt en anden form for kontrol og den kontrol er naturligvis skrappere det er nøjagtig det samme princip der gælder her hvis man har en lille gårdbutik bliver man kontrolleret men ikke så ofte hvis man har en større virksomhed hvor man vil sælge varer til hele landet bliver man kontrolleret oftere og så skal man autoriseres som engrosvirksomhed det er sådan set meget enkelt og hvis det er så tåbeligt

den tidligere regering det er meget fikst at komme

har

hvor der er blevet et marked for lokale råvarer med høj kvalitet

som forbrugere men også producenterne bliver bedre og bedre til at fortælle den gode historie at æblet ikke bare skal kunne holde i månedsvis

være en sort der smager af noget og som er spændstig

sådan set kun

vi meget enige i vi vil det meget gerne tror også på at de små kvalitetsprodukter er

og måske blive den store eksportvare for danmark

de små slagtermestre

udvikle sig som lille producent ministeren har

økologien nu skal der virkelig gang i økologien

det drejer sig om fødevaresikkerhed

det så være hvis ministeren virkelig mener at det her drejer sig

om året som ministeren mener der er fare for ikke lever op til reglerne om fødevaresikkerhed

lavet netop for at sikre forbrugerne så kan hver producent stadig væk fortsætte

ikke det her på nogen måde drejer sig om fødevaresikkerhed det her drejer sig om at der har været nogle utrolig dygtige store producenter nede i eu der har lavet noget lobbyisme og nu vil man gerne have stoppet den ulige konkurrence

er katastrofalt så kan diskussion om hvornår det

at socialdemokratiets tidligere ordfører på området har set den her sag hvor man går ind og laver en så stor begrænsning

gode producenter som gerne vil sælge deres varer mere end halvtreds km væk kan ministeren virkelig ikke se at vi har en stor udfordring her i forhold til det vi så gerne vil

at de butikker som dansk folkeparti nu ønsker skal undtages fra reglerne konkurrerer med dem der overholder

hvor nogle så skal overholde nogle skrappe regler og nogle skal overholde nogle slappe regler og der skal jo altså være en eller

den risiko der er ved en virksomhed jeg kan så sige at for animalske fødevarer er der en grænse for detailbutikkers salg til andre detailbutikker så salget må udgøre op til en tredjedel af den totale omsætning op til en

og må afsættes til andre detailbutikker der ligger inden for en afstand af halvtreds

eksempelvis egnsspecialiteter eller særlige specialiteter i den enkelte detailvirksomhed kan en detailvirksomhed sælge op til hundrede

om ugen til andre fødevarevirksomheder

muligheder jeg siger ikke at der er dårlig fødevaresikkerhed her

glad for at ministeren får slået fast man skal ikke være nervøs for at købe lokale specialiteter som er lavet på lille slagteri

en stor debat når man kigger på

stor konkurrence nu har man

gjort meget omkring økologi

mindre slagter i holbæk som netop laver økologiske kødprodukter

gerne være en del af det store marked som ministeren også har åbnet op for og han har budt ind på

mener ministeren virkelig at vi skal ud at lukke de her butikker som gerne vil har kunder de ligger bare mere end

at sige at vi jo rent faktisk er i gang med at omlægge offentlige køkkener daginstitutioner

til økologi det vil jo sige at den slagter som

christensen nævnte forhåbentlig om meget kort tid vil kunne sælge sine produkter

økologi det skal vi have i hele landet

det starter jo altid i det små mange af de her butikker er jo startet i det små og så er de blevet rigtig dygtige til at lave nogle gode kvalitetsvarer den seksogtyvende januar var

konference om økologiske fødevarer

så ligger det forkerte sted hvor der ikke lige er mange daginstitutioner inden for halvtreds kilometers grænsen

ministeren ved jo også godt at når man så går til realkreditinstitutterne og man bor ude i periferien af danmark så får man at vide at

så har man ikke en mulighed for at starte op i det små altså bliver det de store der skal levere det bliver de helt store der skal levere de her produkter og det synes jeg er

synes det er rigtig ærgerligt ministeren var selv inde på det

ikke skulle være konkurrenceforvridende lavet totredjedelsreglen om til

jeg håbede man kunne sige at danmark var en region men når nu tyskland har

det er jo for at små gårdbutikker og små slagtere har en mulighed for at starte og afprøve deres produkter

den gode idé og kan ekspandere og blive større og sælge til til hele landet så skal de godkendes som en engrosvirksomhed ligesom alle andre større virksomheder

fødevaresikkerheden

forskel på om man leverer mad til hundrede mennesker eller om man leverer mad til en million mennesker og der skal selvfølgelig også være forskel på hvor meget vi kontrollerer sådan

ja vi er stærkt optaget af at små virksomheder

vi er stærkt optaget af at også de små og mellemstore virksomheder kan trives og udvikle sig det er grundlaget for hele vores ambition om at sikre vækst og job og velfærd det handler om flere områder vi skal styrke virksomhedernes finansieringsmuligheder

skal være nemmere at starte og udvide virksomheder og det skal være nemmere at drive virksomheder regeringen har allerede taget initiativer som for eksempel en styrkelse af ordningen med kom i gang lån altså iværksætterlån så man nemmere kan få finansieret sin virksomhed og der kommer

en meget erhvervsrettet afbureaukratiseringsindsats inden for de næste måneder så vi kan få fjernet noget af bureaukratiet

en masse ting der er lige kommet en ny analyse fra fra fødevareøkonomisk institut omkring rammevilkårene for

og analysen viser at der at der

faktisk er en række rammevilkår der vurderes som bedre forskning uddannelse og videnspredning er godt

faktorer skal vi selvfølgelig holde øje med så er der løn afgifter og skatter som man ser mindre positivt på

der kommer en masse gode ideer det er dem der ender med at sælge

med den høje kvalitet og

dem der sætter dagsordenen på fødevareområdet jo det vil vi vældig gerne styrke men men det ændrer jo ikke

vi lever med de regler som den tidligere regering har fået forhandlet igennem med kommissionen og vi sætter ikke spørgsmålstegn ved fødevaresikkerheden det er ikke det

det ikke laves om vi har da hørt at i den regering der

nu er der noget man gerne vil rulle tilbage der er noget man gerne vil lave om på andre områder i hvert fald i

område hvor jeg mener den nye regering skulle sige

bøjet i neon hvordan reglerne er

har fået forhandlet sig frem til noget andet og langt bedre end det vi har

verdens bedste kok vi har omkring

om nordisk mad i øjeblikket mange af produkterne kommer netop fra de her små producenter

det er også dem der leverer til de gode historier som virkelig har sat danmark på

ikke i københavn alle de her små landbrug ligger de ligger rundtomkring i hele landet og der er halvtreds kilometer grænsen

er ikke blandt dem der producerer mange mange mange tusinde ton kød om året

om året og de vil rigtig gerne levere til de her restaurationer

gode historie det kan de ikke nu uden at komme ud på

ministeren ikke se at det er problem når vi nu netop står i denne gode situation i

producenter skal til at eksportere for så skal de bare leve op til de regler der er

udvikle sig få et få et godt navn på det danske marked og så gå ud og foretage de store investeringer

arbejdspladser i udkantsdanmark det må ministeren

det er ufattelig fristende som minister at sige nu går jeg ned og prøver at få lavet reglerne om nu går jeg ned til kommissionen og så prøver

fordi det er det nemme svar sagen er jo bare den at jeg simpelt hen ikke vil være med til at bilde danske virksomheder ind at jeg kan ændre noget som man

tidligere fødevareminister

med kommissionen

og så går tiden med det men sagen er bare den

det her er de vilkår i bliver nødt til at leve med jeg synes at det er vigtigt at virksomhederne får nogle klare svar

jeg kan kun se at han har forhandlet det bedste

at lave i danmark forbrugerne vil gerne have den de vil gerne give den høje kilopris det arbejder man med hvis man så kommer op på at sælge mere end

om ugen altså mere end fem seks syv

skal man som lille producent måske som en tomandsvirksomhed leve op til de samme regler som tulip skal for at få lov til at levere de her få skinker til de her restaurationer inde i københavn som gerne vil betale

høje pris det er jo ikke fair konkurrence jeg kan ikke forstå at ministeren ikke har

vi har formandskabet nu går jeg ned og så kæmper jeg den her kamp for de producenter i danmark som gør det vi gerne

det er rigtig spændende og vi vil dem gerne nu kommer der så en eu regel der bremser den udvikling

bekæmpe den og særlig særlig når vi sidder for bordenden jeg er sikker på at ministeren godt kunne få kæmpet en bedre regel hjem en

er afstemt efter de geografiske forhold der er i de lande i nogle lande er det en dal der bliver betragtet som en region og

forhandlinger der har været i bruxelles

det dansk folkeparti beder mig om

gå ned og forlange at få ændret nogle regler som er blevet forhandlet igennem

er man nået frem til en konklusion

nået frem til et forhandlingsresultat i det øjeblik vi så skal

det mener jeg ikke er seriøst jeg mener heller ikke at det er seriøst

midt i den allerstørste finansielle krise jeg næsten kan komme i tanker om hvor jeg skal sidde som formandskabet og skal forhandle en landbrugsreform

af eus samlede budget skal jeg

sidde og bruge min forhandlingstid

gået på de tidligere ministre fra den tidligere regering

sagt til dem nu må i kæmpe kampen dernede nu er der et flertal i folketinget

det ministeren vil nu må ministeren tage den kamp

sammen med den regering som sidder i

støttet den tidligere regering

minister som har forhandlet

at vi overtræder eu reglerne jeg er interesseret i at vi skaber nogle ordentlige betingelser for vores virksomheder i danmark

kan sige til de virksomheder de her regler er kommet for at blive tilpas jer dem

har i brug for udvikling af noget

støtte til et eller andet så lad os prøve at kigge på det

til næste spørgsmål og det er til handels og

at erhvervsorganisationerne og det officielle danmark deltager i erhvervsdelegationer

til udlandet har betydning for danske virksomheder

at man har mulighed for at mødes med regeringer på højeste niveau og det betyder at man har mulighed for at mødes med meget store virksomheder som ellers ikke så let ville åbne dørene

juni to tusind og ti at de officielle fremstød har

har deltagelse af det officielle danmark

ved statsbesøget i rusland at der deltog seks og halvfems erhvervsvirksomheder

sådanne erhvervsdelegationer ministeren nævner selv alle de positive resultater

blandt andet fordi der er nogle i regeringen der har udtrykt sig lidt negativt blandt andet kongehuset så det er rart at høre at ministeren betoner vigtigheden af at

regeringen brugte for meget tid på kongehuset og

man skal bevare kongehuset i danmark

levende organisme og § otte og firs i grundloven siger jo også at man har mulighed for at ændre grundloven så det var mere

ud fra spørgsmålet er om det har betydning at det officielle danmark deltager i delegationer og der kan vi se at det officielle danmark

regeringens ministre og noget af det jeg selv har indskærpet over for regeringens ministre er at sørge for

kun bliver med et snævert fokus på deres ressortområde men også med et fokus på det erhvervsliv

rejser ud når vi diskuterer monarkiet

fjerde juni to tusind og ni siger i jyllands posten

det synes jeg er ret stærkt stof når man er handels og investeringsminister og selv betoner vigtigheden af at have et monarki med på de her

ministeren nævnte jo selv i sin første besvarelse

der er meget større afkast til virksomhederne når monarkiet er med end når de ikke er med

med til at åbne døre så jeg vil høre om ministeren har ombestemt sig siden ministeren udtalte

i jyllands posten den fjerde juni to tusind og ni at ministeren gerne vil af med monarkiet har ministeren ændret opfattelse

spørgsmål i salen skal bruges til

officielle danmark

kongehuset men så sandelig også regeringens ministre

sige at når de rejser ud repræsenterer de danmark og åbner døre

jane heitmann fra venstre

område og jeg håber også at ministeren vil overbringe mine lykønskninger til fru astrid krag med familieforøgelsen

ministeren hvilke konsekvenser mener ministeren det kan få for den enkelte patient at op mod halvfjerds procent af de privatpraktiserende psykologer efter eget udsagn primært anvender terapiformer

og samvittighedsfuldhed i deres behandling af

ikke udviser omhu og samvittighedsfuldhed i deres arbejde jeg synes at den evaluering der foreligger om ordningen om tilskud til psykologbehandling for depression som spørgeren

af

ikke tilsynspligten i forhold til psykologer den har psykolognævnet der henhører under social og integrationsministeriet

psykologordningen som ministeren nævnte er kvinder hvis man nu forestiller sig at de samme kvinder skulle have lavet et kejsersnit eller have bortopereret en cyste fra den ene æggestok kan de kvinder så forvente at de bliver behandlet med behandlingsmetoder som der er evidens for det er vel

vil jeg gerne spørge ministeren om man som patient med en vis rimelighed også kan forvente at de behandlingsmetoder man som patient uanset om man er mand eller kvinde under psykologordningen bliver tilbudt også er videnskabeligt

psykologer ikke anvender terapiformer der er baseret på evidens det kræver en udtalelse fra sundhedsstyrelsen og psykolognævnet som jo som sagt ligger under social og integrationsministeriet og

jeg hører ministeren sige er at det også ligger under sundhedsstyrelsen og der har ministeren vel en form for kompetence syvogtyvetusinde og syvhundrede og fireoghalvfjerds patienter fik sidste år statsstøttet terapibehandling under psykologordningen og det koster vores samfund sådan i runde tal omkring hundrede million kr og så bliver jeg nødt til at spørge ministeren evidens eller ej om det er rimeligt at det offentlige skal betale for behandlinger som vi reelt ikke ved om der er evidens for

der lider af depression ikke vender tilbage i depression man må jo kigge på resultaterne viser jo

i forhold til psykologer den ligger i psykolognævnet som hører under social og integrationsministeriet

udfører sundhedsfaglig virksomhed

er så populære hos de privatpraktiserende psykologer og ikke umiddelbart ligger under ministerens ressortområde

godt tænke mig at spørge om om ministeren overhovedet kunne forestille sig at tage nogen som helst form for initiativ så både patienter og psykologer

et andet sted men jeg synes bare indimellem at man også må respektere de ressortgrænser der er for et ministerium derudover er det jo en sag mellem overenskomstparter det vil sige regionernes lønnings og takstnævn

hvis man gerne vil ændre på de krav der stilles til psykologerne

om end det kunne være meget fristende som politiker at sige at man kan

vi kommer til at se lidt til hinanden hvilket jeg regner med og også ønske

spørgsmålets ordlyd er mener ministeren at der bør være en øvre aldersgrænse for patienter med hensyn til hvornår man skal sætte ind med sundhedsfaglig behandling for eksempel trombolysebehandling på de offentlige sygehuse

baseret på faglige retningslinjer samt på baggrund af en samlet vurdering af den

og behandlingsmuligheder

generalisere man må kigge på den enkelte patient det betyder også at det ikke er regeringen eller mig som sundhedsminister der kan

det sundhedsfaglige personale

i hjernen blev retningslinjerne revideret i to tusind og ni blandt andet blev den hidtidige øvre aldersgrænse for behandlingen på firs år

to og firs år på papiret men at ens fysiske alder er to og halvfjerds baggrunden for den ændring er ny sundhedsfaglig viden og erfaringer fra regionerne formålet med den tidligere aldersgrænse var jo ikke at afskære ældre patienter

vil have en behandling grunden til at jeg stiller spørgsmålet er at vi

der ikke kunne få behandling på vores sygehuse fordi der var nogle læger der mente at

var raske nok til at man ville bruge genoplivning

stor ståhej om og vi var alle enige om at der skulle gøres noget ved

jeg ved at den tidligere minister gik ind og fik fat i regionerne der så skulle rette op på det jeg synes så at det vi har set nu her

sidste stykke tid er ældre medborgere der får brev om behandling om to tre år

og ikke får den trombolysebehandling

pårørende står ved siden af

har krav på derfor vil jeg gerne tage det her i opløbet

eller patienter i en situation hvor de føler

folk selvfølgelig skal vurderes ud fra deres sundhedstilstand og ikke ud fra deres alder

det konkrete sundhedspersonale ude på

på christiansborg det er det ene

med den form for behandling hvis man vurderer at patienten

er selvfølgelig ikke udsættes

under forfærdelige forhold og så

nok at man som patient gerne så at man fik chancen for at få en trombolysebehandling

jeg synes problemet er og det var det jo

sidste år er at man ikke tager patienter og pårørende med på råd

undlader at behandle folk af den ene eller den anden grund sidste år så vi

folk der enten gik med rollator eller var svage på en anden måde måde havde kol eller havde nogle andre sygdomme i dag kan man jo godt være frisk og frejdig som halvfems årig og aldrig nogen sinde have været indlagt på et sygehus før men så bliver

hvordan den habituelle tilstand har været

selv indrømme er begyndt at se dårligere

gøre noget ved og man har jo fjernet

er den mest fornuftige tilgang til tingene

det er jo også det de i det daglige bruger

jeg oplever ikke nogen som helst uenighed med ordføreren jeg tror det er vigtigt at vi både inddrager patienten og

så sandelig også at personalet ude på landets sygehuse gør i de her situationer min fornemmelse siger mig

være nogle smuttere imellem men jeg mener det er væsentligt at vi inddrager både patienter og pårørende

nogle gange går lidt for automatisk som vi ser det når nogle halvfems årige får et brev ind ad døren hvori der står at der er to års ventetid så står der længere nede i brevet at de selvfølgelig kan henvende sig til en privatklinik og så videre vi glemmer en gang imellem eller det kan jeg høre at den fungerende minister ikke gør at jo ældre man bliver jo mere svækket bliver man har måske lidt sværere ved

kunne vi ikke tage lidt hensyn til de ældre medborgere og patienter vi har

tage højde for den høje alder og

ringe til den ældre og forklare at der er et sted

odense universitetshospital hvor min far var indlagt så selvfølgelig

mente det er jo netop også derfor at man har fjernet aldersgrænsen

give en behandling hvis man vurderer

at så også at lægerne skal vurdere det

det spørgsmål og det næste spørgsmål er spørgsmål nummer fyrre

det er til ministeren for sundhed og forebyggelse af fru sophie løhde

deres ansvar for for eksempel kræftbehandlingen i danmark

i nogle tilfælde ikke har været overholdt når man ikke overholder loven løfter man ikke sit ansvar det er en meget alvorlig sag og derfor informerede sundheds og forebyggelsesministeren også sundheds og forebyggelsesudvalget i sidste uge om problemstillingen og om de

til at vi kan undgå en sådan sag igen

for at regionerne har taget det ansvar

sundhedsstyrelsens seneste overvågning af kræftområdet viser at syv ud af elleve store kræftformer er udløbstiden faldet markant siden to tusind og seks der går altså markant færre

produktiviteten de seneste år er steget voldsomt i perioden

og seks til ti

også i kræftpatienternes overlevelse de seneste tal viser at tre års overlevelsen er steget med

det er meget og den slags resultater gør at anstrengelserne har været det hele værd det er ikke for at fralægge hverken regionerne deres ansvar eller mig mit ansvar som sundhedsminister

det er jo herligt sådan også at opleve

rose og anerkende alle de positive resultater vi har opnået på kræftområdet det er jo helt nye

det er glædeligt at den erkendelse så også er nået

ind på slotsholmen hos ministeren

er det jo fordi den anden sundhedsminister den ikkefungerende eller hvad vi skal

spørgetid udtalte og jeg citerer hvis ikke regionerne kan løfte det ansvar de har for kræftbehandlingen i det her land

ikke regionerne der skal stå for vores sundhedsvæsen

opfattes som andet end en regulær trussel mod regionernes eksistens og derfor synes jeg jo det er meget interessant at ministeren i dag siger at når man ikke overholder loven løfter man ikke sit ansvar

ret lang tid tilbage for at se at der har været en række eksempler fremme i pressen på at regionerne faktisk ikke har overholdt loven om maksimale ventetider for kræftpatienter det er et faktum der er konstateret og ministeren siger så i dag at når man ikke overholder loven løfter man

ikke sit ansvar er ministeren så enig med den ikkefungerende sundhedsminister fru astrid krag i at så skal regionerne nedlægges når jeg må konstatere at man skal overholde sit ansvar for fortsat at få lov til at drive et sundhedsvæsen i danmark men at ministeren samtidig konstaterer at det har regionerne

i berlingske tidende den trettende januar tydeligt gav udtryk for at svaret var et polemisk svar på et polemisk spørgsmål

vil ikke erklære mig enig i noget som ministeren jo har sagt i en polemisk

regionerne skal gøre det her

men jeg noterer mig bare at ministeren siger i dag at når man ikke overholder loven løfter man ikke sit ansvar det står jo klart for enhver at

for så vidt angår de maksimale ventetider for kræftpatienter betyder det så

sundhedsvæsenet i danmark når det er det der skal til for at man også rent faktisk løfter

kunne det måske være rart at ministeren også lige kunne uddybe hvor mange gange

regionerne sådan må undlade at overholde lovgivningen om de maksimale ventetider på kræftområdet før

regeringen er af den opfattelse at man ikke løfter sit ansvar for kræftbehandlingen i danmark i en sådan grad at man skal have ansvaret for at drive sundhedsvæsenet

på om ministeren så mener at det var uværdigt at den ikkefungerende sundhedsminister bragte spørgsmålet om regionernes eventuelle

vi nedlægger farum kommune fordi den ikke

kommune ikke eksisterer længere men nu er en del af den nye furesø kommune men det er en mindre detalje

at stille spørgsmål og jeg citerer endnu en gang hvis ikke regionerne kan løfte det ansvar

er det ikke regionerne der skal stå for vores sundhedsvæsen

så er det ikke dem der skal drive kræftbehandlingen stå for sundhedsvæsenet og ministeren siger så i dag når man ikke overholder loven løfter man ikke sit ansvar hvad er det så for en holdning ministeren

på det her område skal det fortsat være regionerne som fremadrettet driver det løfter de deres ansvar på ethvert område til punkt og prikke

hvad skal vi kalde det uværdigt eller andet at bringe spørgsmålet om regionernes fremtid ind i debatten

det var interessant at få svar på det så var det jo fordi det var

at det var helt uværdigt for en minister at stå og diskutere regionernes fremtid og give dem trusler i folketingssalen men det var åbenbart kun uværdigt dengang man var i opposition

af den grund at farum kommune ikke havde styr på deres kasser der gik faktisk et vist stykke tid før farum kommune blev til egedal kommune som vi jo begge to kender ganske godt

løfter eller lignende skal vi så nedlægge folketinget

mig med det samme sige at sundhedsloven ikke indeholder bestemmelser om sanktioner over for regioner og kommuner der ikke fuldt ud følger

maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme

da ministeren for sundhed og forebyggelse

for patientforløb på kræft og hjerteområdet den sjette januar sådan som jeg også nævnte tidligere

sket brud på reglerne om de maksimale ventetider meget tyder på at det særlig har været på odense universitetshospital at der har været problemer

om ikke at visitere patienter til aalborg sygehus selv om der har været ledig kapacitet det er ophørt nu men sagen viser at den overvågning

området ikke har været robust nok og det er naturligvis helt uholdbart som ministeren for sundhed og forebyggelse fru astrid krag også redegjorde for i sidste uge indfører vi en tættere kontrol med området i fremtiden

i nu helt i mål for

noteret mig at regionerne har taget initiativ til en såkaldt hotline hvor regionerne løbende kan få overblik over kapaciteten på relevante områder i andre regioner

regionerne har som nævnt taget en række initiativer

stramme monitoreringen af området op

med udgangspunkt i en fælles ambition

del af furesø kommune hvor jeg også tror at ministeren selv er

opstillet men indledningsvis kunne det være rart lige at få afklaret om ministeren mener at der i det her spørgsmål jeg nu har stillet er tale om et helt hypotetisk polemisk spørgsmål er det helt hypotetisk og polemisk at spørge landets sundhedsminister landets fungerende sundhedsminister om det skal have nogen konsekvenser for regionerne hvis man ikke overholder lov om maksimale ventetider på kræftområdet det mente den ikkefungerende sundhedsminister i sidste uge

det var helt polemisk og hypotetisk at jeg tillod mig at stille det spørgsmål her i folketingssalen som jeg nu ordret har fremsat skriftligt til ministeren

de områder også for så vidt angår sundhedsloven

hvad der så skal til for at loven bliver overholdt og

eksisterende lov men også at diskutere

det skal have nogle sanktioner at man ikke overholder en lov som offentlig myndighed det er korrekt at der ikke er nogen sanktioner i sundhedsloven men vi har jo på en række andre områder i det her samfund sanktioner hvis offentlige myndigheder ikke overholder loven tag for eksempel kommunerne hvis kommunerne ikke overholder deres budgetter

en sanktion i form af at man bliver trukket i bloktilskuddet

ikke helt ubekendt og irrelevant at diskutere

den fungerende sundhedsminister er af en anden opfattelse end den ikkefungerende sundhedsminister nemlig at det her også er relevant for folketinget at diskutere derfor kunne jeg godt tænke mig

hvis ministeren er af den opfattelse at det en gang imellem skal have nogle konsekvenser når man ikke overholder lov om maksimale ventetider på kræftområdet

er det så for nogle konsekvenser som ministeren foreslår at vi fremadrettet skal iværksætte hvad er regeringens planer på det område og hvorfor

jeg bøjer mig i støvet

jeg også svaret på det sådan som jeg har gjort

konsekvenser for regionerne når de ikke overholder sundhedsloven

afholde mig fra at kommentere det nærmere

er der jo sanktioner på den måde at odense har fået at vide at det ikke er i orden ikke at visitere til aalborg sygehus for det første

mere tæt overvågning

økonomiforhandlingerne men så langt er

at

i onsdags og som den ikkefungerende sundhedsminister i pressen måtte affærdige med at man fandt det polemisk og hypotetisk

lidt sammen med at ministeren var kommet til at tage munden lidt fuld for så vidt angik hendes trusler

mod regionerne men det skal jeg ikke blande mig i det må være en intern sag faktum er jo nu engang at vi på det her område har set en række tilfælde hvor loven om maksimale ventetider på kræftområdet

og det er også derfor jeg synes det er relevant at

om en to tre eller fire måneder

fortsat er kræftpatienter som ikke får den behandling som de ifølge loven har krav på hvad er så

regeringens svar til de kræftpatienter er det

man vil drøfte i økonomiforhandlingerne som ministeren siger her

at ministeren er positivt indstillet over for at indføre sanktioner på det her område eller hvordan skal

første udgangspunkt vi har et problem hvor

lidt hurtigere vi ved at det at

rigtig mange danskere der får kræft

ofte også vores egne familier

en månedlig indberetning af ventetider fra regionernes ledelser

en kvittering for den del det jeg bare spørger

på nogle enkelte områder

have nogen konsekvenser for regionerne at man ikke overholder loven eller er ministerens svar til de pågældende

kræftpatienter at det ikke skal have nogen konsekvenser at regionerne ikke overholder den lov som

overlevelse det er jo sådan en meget principiel stillingtagen

eller om man også synes at det rent faktisk skal have konsekvenser

også øje med om regionerne leverer på det her

to tusind og otte til to tusind og elleve

på

lyst til at være polemisk og sige

og at folk ikke er godt stillet med